har udpeget claus thure hastrup thomsen som medlem per første maj to tusind og sytten

følgende anmeldelser

hvis ingen gør indsigelse mod fremme af disse forespørgsler betragter jeg tingets samtykke som givet

er forkastet ønskes der afstemning om ændringsforslag nummer to tiltrådt af udvalget det er vedtaget

at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling hvis ikke nogen gør indsigelse betragter jeg det som vedtaget det er

således at loven blev enklere at administrere der har været mange diskussioner om

pegefingre i forbindelse med diskussionerne det der har samlet partierne i dag er

åbenbare uhensigtsmæssigheder der bevirkede at for mange ressourcer blev brugt på sagsbehandling og således ikke direkte kom borgerne til gode der er således et

gerne målretter ressourcer til mennesker med handicap og begrænser bureaukratiet fra socialdemokratiets side har det

dem der skal administrere loven i kommunerne at finde rundt i mulighederne og sikre

har behov for og ikke alt muligt andet det er en svær balance at finde det skal medgives

altid at foretage en individuel vurdering og finde løsninger som passer lige præcis til den enkeltes behov og på den anden side ikke at oprette et regime hvor selv den mindste hjælp eller ændring udløser massive arbejdsgange og massivt bureaukrati dagens lovforslag er ikke så vidtgående som nogle af hjemmelsmændene egentlig ønskede sig men et resultat af hvad et flertal betragter som

og ret og rimelighed i forholdet mellem bureaukrati og hensynet

skal sige at vi glæder os over at der bliver mulighed for at lave en tidlig forebyggende indsats at der bliver mulighed for at

socialpædagogisk hjælp og støtte til borgere der endnu ikke er berettiget til ydelser efter serviceloven samt sociale akuttilbud som led i indsatsen over for borgere med psykiske lidelser

tydeliggørelse af mulighederne for at anvende tilbud etableret af frivillige og endelig

nye regler om at tildele hjælpemidler eller forbrugsgoder

er fundet en rimelig afvejning af de hensyn som man gerne ville tage

rettighederne for borgere med handicap

hundrede og en og halvtreds som jo er en konsekvens af l en hundrede og halvtreds for vores vedkommende har det

rigtig meget at få mennesket sat i centrum og hermed få givet en mulighed for at rette op på en gammel skævhed som er opstået i det sociale system nemlig den at en gruppe borgere ikke havde mulighed for at gøre brug af tilkøb af ydelser til det sociale system det har været sådan at man har kunnet tilkøbe ydelser uden for det sociale system uden for det botilbud man var tilknyttet men ikke fra det botilbud man var tilknyttet

der gives mulighed for at man kan tilkøbe

en ydelse for eksempel at deltage i sølund

været sådan det store ikoniske

den her grad af individualisering

tilretning af tilbuddet at

få mulighed for at tilkøbe en ydelse

den pågældende beboer og som er fortrolige med vedkommendes

og særlige kendetegn det er helt afgørende at

den er til stede og derfor synes vi det er en fornuftig afvejning

tilkendegivelser fra den gruppe som vi gerne vil give en håndsrækning med den her mulighed for at lave

at åbne en ladeport for at kommunerne bare kan fjerne de fritids og aktivitetstilbud og så lade borgerne selv betale nej det er det ikke det er en udtrykkelig præmis for det her at borgerne har det som ligger i det botilbud i forvejen

kan man tilkøbe en ydelse som passer til den enkeltes

det synes vi sådan set er en fornuftig ordning at få med

det redder måske ikke bare interessen

sølund musik festival og lad os så glæde os

borgere som ikke har mulighed for at profitere af et sådant

nu svært ved at forestille mig at der skulle være det kunne også godt være at det

serviceniveauet i den pågældende kommune

at få indgivet ansøgninger og at få lavet et målrettet stykke arbejde

hen over landet med de variationer vi normalt kender

det støder også mig at der er kommuner som slet ikke har et tilbud og det kan være en selvstændig diskussion

der så er en gruppe og det anerkender jeg som ikke har et tilbud synes jeg der er et hul

i sin beskrivelse af hvad der kommer til

kommunerne kan gå ind og flå borgerne

spare kommunekassen på det her område det kommunale servicetilbud skal være der og jeg synes der er nogle steder hvor man bør

af borgerens behov og borgerens forudsætninger en forenkling af serviceloven startede jo allerede under den tidligere regering som så valgte at trække lovforslaget på grund af de meget kritiske høringssvar

i første omgang spillede ud med et lovforslag

servicelovens voksenbestemmelser

haft stor indflydelse for de borgere det drejede sig om hvis det blev vedtaget ud fra de intentioner der var for der ville man nemlig veksle skal bestemmelser fra serviceloven til kan bestemmelser

kan vælge at give en ydelse i princippet betyder

kommune kan beslutte

hvor kommunalbestyrelsen

assistance til borgere der ikke er omfattet af personkredsen efter stykke en hvis kommunalbestyrelsen vurderer at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren den mulighed er der så mange kommuner der fravælger i dansk folkeparti har vi kæmpet indædt mod forringelser og mod de forringelser der var lagt op til nåede vi så helt i mål nej men vi mindskede skadens omfang i betydelig grad i forhold til det der var lagt op til

indeholdt mere jeg mener at vi skulle

og jeg mener at man kunne give kommunerne en hjemmel til at videreføre den praksis

landsretten vurderede at overvågning ikke var en del af bpa delen desværre mangler vi

stadig væk en række notater på de spørgsmål som dansk folkeparti har rejst

andre paragraffer man kan bruge og hvor meget tilskud

ordning også kaldet borgerpersonlig assistance man kunne også

at lave et ændringsforslag til det her

opsættende virkning det vil sige at ingen kunne fratages deres hjælp inden der var en afgørelse fra ankestyrelsen

indfører en varsling i forhold til opsættende virkning en bestemmelse om varsel på minimum fjorten uger kombineret med

fast track ordning i ankestyrelsen vil ifølge ministeriet imødekomme de hensyn som ligger bag det vedtagne beslutningsforslag b seks og tredive om opsættende virkning i klagesager for borgere med handicap

sikre at borgeren beholder den hjælp kommunen har frakendt

eventuel klageperiode hvis borgeren klager over kommunens afgørelse derudover fremgik det også af b seks og tredive at det skal være nemt og hurtigt for borgere at få vurderet

opsættende virkning i deres klagesag et varsel ved afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af ydelser vil betyde at borgerne automatisk fortsat får deres ydelser mens klagen behandles der er således tale om en ordning

det er et skridt på vejen men der er et men for hvad med de sager der ikke når at blive behandlet inden for de fjorten uger restgruppen på cirka ti procent dansk folkeparti mener ikke at det er tilstrækkeligt alene at henvise til ankestyrelsens mulighed for at tillægge en konkret sag opsættende virkning idet vi ikke har sikkerhed for at det vil ske

under forhandlingerne at ankestyrelsen skulle have pligt til at forlænge den opsættende virkning såfremt en klagesag med varsling ikke kan nå at

en del af det her lovforslag foreslås en tydeliggørelse af formålsbestemmelserne med øget vægt på rehabilitering og fremme af inklusion der er tidlig forebyggende indsats hvor det

at skabe hjemmel for kommunalbestyrelsen til at etablere og anvende gruppebaserede tilbud om hjælp og støtte

tidsbegrænsede individuelle tilbud om socialpædagogisk hjælp og støtte til borgere der endnu ikke er berettiget til ydelser efter serviceloven samt sociale akuttilbud som led i indsatsen over for borgere med psykiske lidelser dette skal ikke være en spareøvelse

sådan at kommunen ikke blot kan sige at de har givet socialpædagogisk hjælp endelig foreslås det at give kommunalbestyrelsen mulighed for at tildele et hjælpemiddel eller forbrugsgode til borgere med midlertidig funktionsnedsættelse i en kortere tidsafgrænset periode lovforslaget er en del af en satspuljeaftale og udmønter dele af aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser

som dels udmøntes via ændringer i administrative forskrifter dels i et selvstændigt lovforslag omhandler følgende elementer obligatorisk brug af tro og love erklæring ved ansøgning om udskiftning af hjælpemidler mulighed for kommunalbestyrelsen til at vælge at gøre brug af tro og love erklæringer ved ansøgninger om

afbureaukratisering af reglerne om bilstøtte herunder præcisering af reglerne om egnethedsvurdering og forhøjelse

forenkling af reglerne for egenbetaling for ophold i

med videre og indførelse af mulighed for tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier

helt parat til hvis man i aftalekredsen vil det at lave nogle forbedringer

det er vi fuldstændig parat til

jeg ser selvfølgelig frem til den videre behandling hvor vi også afventer flere

så vil jeg springe videre til det andet lovforslag

om klare retningslinjer på området

henvendelser vi har fået herunder fra mennesker med handicap der selv have lov til at råde over deres midler

sølundfestivalen derfor

en arbejdsgruppe der skulle udarbejde forslag til løsninger på udfordringerne med at få bevilget ledsagelse via serviceloven til mennesker med handicap tidligere

dette betød så at vi fik rigtig mange henvendelser fra berørte parter som var sure over at de ikke længere selv kunne bestemme over deres egne penge udfordringen har så været for os politikere at finde en løsning på

om det ville forringe serviceniveauet i kommunerne

give socialpædagogisk ledsagelse efter loven

at vi på den ene side ikke skal blande os i hvad man som borger gerne vil bruge sine penge på og på den anden side

at få indhegnet lovforslaget så det ikke kommer til at påvirke det man som borger kan blive bevilget ifølge serviceloven

skal tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferier ligge ud over den indsats efter servicelovens § fem og firs i lov om social service som beboeren er visiteret til i døgntilbuddet muligheden for tilkøb kan kun anvendes hvis det kommunale eller regionale døgntilbud sikrer at ferien kan gennemføres personalemæssigt forsvarligt det er afgørende

indførelse af tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie ikke må medføre forringelser reduktioner eller manglende visitation af den socialpædagogiske bistand efter servicelovens § fem og firs herunder ledsagelse som kommunerne er forpligtet til at levere til målgruppen på baggrund af en konkret og individuel vurdering kommunalbestyrelsen må derfor ikke i forbindelse med vurderingen af borgerens behov for hjælp og støtte efter serviceloven inddrage at borgeren har en tilkøbsmulighed vedrørende socialpædagogisk ledsagelse det følger af §

omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til borgere der har behov herfor på baggrund af en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer det fremgår desuden af ankestyrelsens principafgørelse nummer tres

at man kan have ret til at modtage socialpædagogisk støtte under kortere ophold uden for hjemmet derudover er der mulighed for at beboere pårørende og andre via whistleblowerordningen kan gøre socialtilsynet opmærksom på eventuelle forringelser i døgntilbuddet i disse perioder

at disse forhold vil muliggøre en tilstrækkelig kontrol med at brugen af tilkøb ikke påvirker kvaliteten af døgntilbuddet for de beboere der ikke gør brug af tilkøbsmuligheden vi vil selvfølgelig holde øje med hvordan dette bliver anvendt i praksis herunder

at intentionerne med lovforslaget bliver overholdt og derfor vil der også

sted jeg er overbevist om

aftalepartierne klar til at skride ind det er vi i hvert fald fra dansk folkepartis side

på det her lovforslag

vi også meget villige til at drøfte med aftalepartierne

kommende

er visiteret til nul timers ledsagelse sådan at den tilkøbsmulighed der indføres her

fordi borgeren skal betale for ledsagelse på ferie fra dag et er ordføreren enig i herre orla havs udlægning af det hul

mulighed for tilkøb og hvis det er at der er mere i forhold til den del

og at det kan give anledning til nogle bekymringer så er det da noget vi er klar til at stille nogle spørgsmål

her måde bliver omfattet af en fuld brugerbetaling for ledsagelse er det sådan

at ordføreren vil være med til at lukke dette hul det er jo naturligt at gøre det når man nu har lovgivningen oppe det er jo gerne dér man kigger på om der er problemer vil ordføreren være med til

der helt konkret sikrer at man ikke kan komme i den situation at borgeren skal betale sin ferie fra dag

jeg er jo ikke umyndiggjort og så vil jeg jo gerne have lov til at bestemme

jeg vil bruge mine penge på den ene eller den anden måde

det siger lidt om dilemmaet i forhold til det her jeg kan kun sige

øge en brugerbetaling

kommunerne skal tilbyde borgerne den hjælp som de kan få serviceloven når de har fået tilbudt det efter

godt blive rigtig svært når man har indgået en aftale fordi

og det ikke lever op til det vi havde forventet om

understrege at begge forslag har det tilfælles at de i høj grad tilgodeser de borgere der på den ene eller anden måde befinder sig i

nogen af os kan være uenige i for så vidt angår

at forslaget især er med til at understøtte at borgerne får en mere sammenhængende og

helhedsorienteret indsats mens vi med det lovforslag der hedder

er med til at øge fleksibiliteten og trygheden for beboerne på de kommunale og regionale døgntilbud altså

der er tale om forbedringer på to forskellige

der er ingen tvivl om at

i venstre jeg kan også sige at jeg personligt har

har været for handicappede som ikke selv har haft mulighed for at

en tur i byen i løbet af weekenden derfor har jeg også modtaget forskellige

derfor kan jeg runde af med at sige at vi

nå hertil men jeg mener helt klart

og behandler her i salen i dag er vi nået

at der så vil være kommuner hvor der

ligesom tolv fjorten seksten andre kommuner har sådan at man i virkeligheden forringer menneskers mulighed for at få ledsagelse på ferie fordi kommunerne sparer tilbuddet væk men at den pågældende borger til gengæld ikke har mulighed for at benytte tilkøbsordningen fordi den er alt for dyr

at det er væsentligt at de kommunale og regionale døgntilbud fastsætter prisen for tilkøb så prisen ikke er lavere end de samlede omkostninger forbundet med ydelsen det kan der jo være en vis logik i men kan ordføreren ikke bekræfte at det så betyder at jo større funktionsnedsættelse man har jo dyrere bliver det

hvis funktionsnedsættelsen er så stor at man har brug for to hjælpere

det dobbelt så dyrt for borgeren at få ledsagelse på sin ferie som hvis man kun har brug for en enkelt ledsager

at noget af det som betyder rigtig meget for ham også med det her lovforslag faktisk er at han nu får friheden

selv at kunne tage beslutning om at

købe sig mere frihed til ved at købe sig til socialpædagogisk ledsagelse og for den sags skyld

fremadrettet have muligheden for også at kunne deltage blandt andet i musikfestivaler og så videre den frihed synes jeg faktisk er

et indsatskatalog der vel hånden på hjertet bare var en ny udgave af forslaget om

en tilbudsvifte fra de forhandlinger der fandt sted om voksenbestemmelserne for et par år siden det ville have betydet at en stor gruppe af borgere med handicap havde mistet nogle af de

det var ret åbenlyst at

redskab til at reducere udgifterne på handicapområdet sådan som

det også var blevet aftalt i økonomiforhandlingerne mellem mellem finansministeren og kl både i to tusind og fjorten og i to tusind og femten det var derfor også udgangspunktet for forhandlingerne om den her lovrevision at de forbedringer der blev lagt op til

skulle finansieres gennem kommunale besparelser

under forhandlingerne fik etableret et flertal der kunne forhindre

til gengæld synes jeg det er beklageligt

de udgifter der så er forbundet

finansieres over satspuljemidlerne det synes vi i enhedslisten

uholdbar måde at finansiere lovgivningen på når det er sagt

men jeg vil dog også sige at jeg synes det er værd at pege på sådan som også i hvert fald en enkelt anden ordfører har gjort det

at der er flere alvorlige mangler i forslaget forslaget om at indføre en

den daværende socialminister kom med under forhandlingerne til gengæld synes

at de ydelser der er omfattet af bestemmelsen er defineret alt for snævert varslingsbestemmelsen bør indeholde andre elementer end dem der indgår i lovforslaget det burde som minimum være sådan at socialpædagogisk bistand beskyttet beskæftigelse og

af fjorten ugersvarslet og jeg synes samtidig som det også blev påpeget her for lidt siden fra talerstolen at det burde være sådan at det var en forpligtelse for ankestyrelsen

at ankestyrelsen ikke inden for en fjorten ugersperiode havde færdigbehandlet en sag

intentionen med at erstatte et egentligt forslag om opsættende virkning

at sagsbehandlingen kan vare seksten atten tyve to og tyve uger og ydelsen så bortfalder i de sidste uger af sagsbehandlingsperioden det er heller ikke tilfredsstillende at der i forslaget ikke er medtaget en ændring af lovens § fem og halvfems stykke tre sådan sådan

kommer til at omfatte overvågning af borgere

i eget hjem det fremgår desværre meget tydeligt af lovbemærkningerne at det alene er økonomien der sætter en begrænsning for en hjælp der for nogle borgere jo er en absolut betingelse for at de kan forblive i eget hjem både bestemmelsen om

varslet på fjorten uger og den manglende medtagning af overvågning i § fem og halvfems stykke tre er noget

selv om forslaget er pakket ind i pæne ord og hensigter det er det

der indføres en brugerbetaling for socialpædagogisk ledsagelse det hjælper jo ikke ret meget at der i loven fastslås at tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse skal ligge ud over den indsats efter § fem og firs som beboeren er visiteret til i døgntilbuddet når det samtidig er sådan at loven ikke forpligter kommunerne til faktisk at tilbyde borgerne socialpædagogisk ledsagelse til ferie har en kommune ikke afsat en krone til ledsagelse ja så er der stort set fri bane for at gøre socialpædagogisk ledsagelse til en brugerfinansieret ydelse

det kan man jo læse af lovbemærkningerne at der henvises til ankestyrelsens principafgørelse hvad det her angår men hvis man reelt ønskede at sikre borgerne en minimumsrettighed kunne man bare skrive det ind i loven

må det jo skyldes at når de pæne ord skrælles af så er det sådan at regeringen ikke vil sikre borgerne en minimumsret til ledsagelse og dermed åbner man altså døren på vid gab for en regulær brugerbetalingsordning det er i sig selv et brud på

principperne i dansk handicappolitik at indføre brugerbetaling for ledsagelse men det bliver faktisk endnu mere alvorligt når man kigger på det konkrete indhold af forslaget for det første

tale om at det bliver tordnende dyrt for den enkelte borger så dyrt at der vil være rigtig mange der ikke kan benytte sig af ordningen

vi forhandlede spørgsmålet og jeg var jo med i forhandlingerne det meste af vejen

fremlagt beregninger der sagde at det gennemsnitligt ville koste den enkelte borger

kroner at få ledsagelse på ferie hvem forestiller man sig kan betale det nu tror jeg så nok

men lad os sige at det kun koster kun koster tyvetusind

kroner om ugen så siger det vist sig selv at der vil være en hel del borgere i vores botilbud der ikke kommer jævnligt på ferie og at der vil være borgere i den store gruppe af unge som er

den nye førtidspensionsordning fra to tusind og tre og frem som aldrig nogen sinde vil kunne komme på ferie efter den her bestemmelse for det andet

grotesk at ordningen er skruet sammen efter princippet om at jo større funktionsnedsættelse jo større brugerbetaling den borger der har så betydelig en funktionsnedsættelse at hun har brug for to hjælpere skal betale dobbelt så meget for en uges ferie som den borger der kun har brug for en enkelt ledsager det er efter min opfattelse en forskelsbehandling som er fuldstændig hen i vejret

er vi i enhedslisten stærkt bekymrede for at indførelsen af tilkøbsordningen direkte vil forringe mulighederne for ledsagelse for nogle borgere så de i praksis stilles ringere end de er

vi frygter at en ny mulighed for at opkræve betaling fra borgerne vil betyde at

kommuner der i dag har afsat et rimeligt budget

vil benytte sig af den ændrede lovgivning til at skære ned på udgifterne til området hvorfor skulle de ikke følge det dårlige eksempel fra de mange kommuner der allerede i dag har visiteret nul timer til ledsagelse jeg vil afslutningsvis ikke bestride at der vil være borgere der vil kunne tilkøbe sig mere socialpædagogisk ledsagelse af det faste personale på deres botilbud end de er visiteret til i dag jeg forstår at der er mange af mine ordførerkolleger der har modtaget henvendelser fra borgere der er i den situation og det synes jeg er regulært nok men problemet er at sådan som lovforslaget er skruet sammen

at man tilvejebringer en ny mulighed for nogle få til at købe sig

man åbner døren for at langt hovedparten

fra botilbuddet og vi risikerer at omkostningerne simpelt hen er så dyre at deres

mulighed for ledsagelse på ferie er blevet dem frataget

i praksis deres mulighed for at komme på ferie i det hele taget alt i alt

synes jeg det er et rigtig skidt forslag man har produceret

men rigtig skidt for de mange og derfor skal jeg opfordre partierne der står bag forslaget og det gælder jo alle folketingets partier undtagen enhedslisten til at overveje om man nu har fundet en rigtig løsning

opfordre til at man trækker i nødbremsen kalder l en hundrede og en og halvtreds tilbage og nøjes med at vedtage l en hundrede og halvtreds og så lad os få l en hundrede og en og halvtreds tilbage til ny

er for karrige med tildelingen men det er jo ikke et udtryk for at man kan fjerne det der

tilmålt det er lidt spøgelseshistorier som enhedslisten er ude med og jeg synes ikke det er helt reelt jeg vil gerne spørge

om herre jakob sølvhøj virkelig har sådan en logik der går på at den gruppe som vi her

et ordentligt liv i institutionsverdenen og have nogle ekstra valgmuligheder

en lille gruppe af borgere der har råd til selv at betale for ledsagelse på bekostning af borgere der ikke har råd

kan risikere at få deres forhold forringet mener jeg er i strid med den måde vi normalt tænker velfærdssamfund på så der er ikke tale om nogen gidseltagning her der er tværtimod tale om en politisk intention om at vi lader de mange

har det bliver beskrevet som om

dyre forslag jeg er ikke enig i at det behøver være sådan mit kendskab til gruppen her

at de har ganske mange forskelligartede interesser som kan dækkes inden for et bredt spektrum af økonomi og nogle har

den festival så de sparer op skulle det virkelig

rundtomkring i vores institutionsverden en række mennesker som er tilkendt

skulle de ikke have mulighed for at bruge den erstatning på at forsøde deres egen tilværelse frem for

og vente på at der på et tidspunkt er nogle arvinger som bliver glade for at der var en erstatning som deres pårørende fik men ikke havde mulighed for at bruge er det rimeligt

vi har kunnet se en bevægelse efter kommunalreformen

jeg siger ikke gode men mange steder rimelige budgetter der betød at der inden for de budgetter der var i botilbuddene var mulighed for at få ledsagelse på ferie det snævrede sig lige så langsomt ind da ansvaret overgik til kommunerne fordi man sparede på området

derfor var der en række kommuner der benyttede sig af en ulovlig opkrævning af betaling fra borgerne for det var jo det der var tale om og derfor er der kommuner der i dag tumler med deres budgetter fordi de ud af de snævre budgetter skal udrede udrede erstatninger til de borgere som de har opkrævet ulovlig brugerbetaling fra så der er sket et skred i retning af at det der før var et fælles gode og finansieret

er blevet noget der finansieres af den enkelte

en hjemmel til at videreføre den praksis der

inden landsretsdommen og det

så får vi nemlig at vide at det vil koste mellem firs

og kroner og derfor er

er noget af et spænd og det

regner på i socialministeriet det skal jeg gerne indrømme

om det nu bliver de firs eller de to hundrede og fyrre million

lægge ind i vores ændringsforslag behandler vi nærmere og spørgeren kan være tryg ved

give kommunerne en hjemmel til at videreføre den hidtidige praksis inden landsretsdommen

komme på ferie og udfordringen er jo at

et passende beløb og igen kan spørgeren være helt tryg ved at vi nok skal finde en fornuftig finansiering det kunne for eksempel være inden for skatteområdet

enhedslisten ikke at

det helt berettiget jeg forstår jeg forstår det sådan set godt

sammen med at det var noget borgerne tidligere

visiteret til via deres botilbud ledsagelsen

nogle få nemlig dem der har råd til selv at betale det synes jeg

det er jo ikke fordi vi ikke under nogen borgere at komme på festival eller ferie eller hvad ved jeg

har et fælles ansvar for at skabe finansiering så alle har muligheden og ikke kun dem der

hvis denne ret skal være forbeholdt dem der

hvordan det forholder sig med indtægten for unge der har fået førtidspension efter to tusind og tre hvordan skulle de kunne betale for en uges ferie når socialministeren mener

og dermed får vi en urimelig forskelsbehandling derfor

med l en hundrede og en og halvtreds sikres også muligheden for at visse institutioner kan tilbyde muligheden for at købe ekstra ledsagelse i forbindelse med ferier eller arrangementer det er en rigtig god og nødvendig fleksibilitet som har været efterspurgt vi synes i liberal alliance at det er nogle rigtige positive forbedringer i

så jeg vil ikke gå så meget ind i det

her lovforslag

den enkelte borger kan fastholde sit aktuelle funktionsniveau og egne ressourcer ligesom formålet er at yde kompensation omsorg og pleje

indføjet at indsatsen som noget nyt skal fremme inklusion i samfundet herunder medvirke til at øge den enkelte borgers mulighed for deltagelse i uddannelse beskæftigelse og sociale relationer endelig foreslås det indføjet at formålet med at sikre at borgerne får en sammenhængende og helhedsorienteret indsats der modsvarer hjælpebehovet

er blevet præciseret jeg har selv et firma

som samarbejder med over halvtreds handicaporganisationer og også bosteder

gå fra at beskytte til at støtte

de borgere der er hos dem det synes jeg er

at det er understøttet rigtig kraftfuldt her

er der nogle enkelte ting jeg bare vil nævne

etablering af sociale akuttilbud som led i indsatsen over for borgere med psykiske lidelser vi synes også godt om at kommunalbestyrelsen skal

for at tildele et hjælpemiddel eller et forbrugsgode til borgere med midlertidig funktionsnedsættelse i en kortere og afgrænset tidsperiode og

at hjælpe til dækning af nødvendige merudgifter således at der udbetales hjælp i form af et standardbeløb

bestemt interval i stedet for den her kvittering

som man ofte skal igennem for at få

for foreninger og private virksomheder der ønsker at fungere som arbejdsgivere i ordningerne

indførelse af varsel på mindst fjorten uger fra kommunalbestyrelsens afgørelse om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter en række bestemmelser i

blive kombineret med en særlig hurtig klageadgang til ankestyrelsen det er jo så dfs sympatiske beslutningsforslag som vi ser udmøntet jeg synes

det skal udmøntes der er en ting vi skal holde særlig godt øje med

man har afviklet den ferie man eventuelt er visiteret til

tilkøbe socialpædagogisk hjælp fra sin egen organisation

i evalueringen i

som var tiltænkt dem i første omgang vi skal være gode til at designe det der evalueringsredskab så vi eventuelt kan kan se

kan komme til at betale for ledsagelse fra dag et

blot høre ordføreren om ikke

vil overveje at støtte et ændringsforslag fra enhedslisten om at man i

så man er helt sikker på at der ikke er borgere der kommer i den situation at de alene har mulighed for at få ledsagelse på ferie

de første udspil vi fik fra den tidligere social og indenrigsminister

arbejdet meget ihærdigt og meget koordineret og

samarbejdet på tværs af partierne og prøvet at finde løsninger som kan løfte en lovgivning og en sag som den vi står med her

som er afhængige af den lovgivning som vi behandler nu

på gruppebasis og individuelt afhængigt af hvad

og det vil vi også følge ganske nøje i radikale venstre for at se

der er også sket en forenkling af den måde man udmåler merudgiftsydelser på

gået ind for det og vi venter os også meget af at det bliver nemmere og hurtigere at få løftet de

om der er grundlag for

over den ydelse som

kommunalbestyrelsen eller medarbejderen

for det er en anden måde at gøre det på en varsling med fjorten ugers respit til ankestyrelsen og da jeg i forvejen

mange henvendelser fra borgere der har klaget til ankestyrelsen og

trækker ud og trækker ud med med behandlingen af deres sag så kan jeg da være i tvivl

beskrivelse fra ministeren om at

ankestyrelsen vurderer at de i langt de fleste tilfælde kan nå det

som det er blevet beskrevet i loven og over for os

forhandlingerne så er der noget galt

men vi må se hvordan det kommer til at fungere vi fik ikke overvågning med

kan sige til borgerne

virkelig har taget rigtig meget tid for os at drøfte igennem

ordfører fru karina adsbøl har sagt

meget stærkt ønske at få overvågning med

må jeg bare sige af erfaring at økonomi kan man jo finde løsninger på nu fik vi ikke gjort det

den her omgang men jeg er ret sikker på

er rigtig mange borgere som har brug for den håndsrækning som ligger i

udvidelse af loven endelig har vi fået den socialpædagogiske ledsagelse til ferie som jo har taget rigtigt meget af tiden her

at der er tale om en forringelse det kan vi

godt diskutere temmelig

minimumsrettighed for alle borgere det har vi også været omkring temmelig grundigt

lave en minimumsrettighed

det

nødt til at bo på et bosted sammen med andre mennesker som er forskellige fra en selv derfor er det

meget delikat balancegang

løse de her typer af problemstillinger

vi er alene om at se dilemmaerne er det så de rigtige løsninger vi har fundet det ved vi selvfølgelig ikke men vi har gjort os mange anstrengelser

megen umage med at finde de rigtige løsninger

vi håber selvfølgelig at det er gode løsninger men det kan kun fremtiden

og jeg skal også herfra garantere at der vil blive holdt meget nøje øje med hvordan loven bliver gennemført og hvilken effekt den

følge op på de gode hensigter vi har inden for de forholdsvis rimelige rammer

lovforslaget og vi vil

af en minimumsbestemmelse det findes jo det det er meget klart defineret men lige præcis i bekendtgørelsen om ledsagelse er socialpædagogisk ledsagelse jo undtaget det vil sige at de borgere

undtaget fra de minimumsbestemmelser der er i dag hvad er det der teknisk set gør det vanskeligt at fastsætte et minimum her når man kan gøre det for mennesker med et fysisk handicap det forstår

men jeg er nu engang bekymret for at at der er kommuner som vil spare på

er der vel heller ikke noget problem i at vi at vi så går ind og laver en bestemmelse der sikrer

altinget fra formanden for lev at der laves et

tilsyn der sikrer at borgeren

udnytter den ret som ankestyrelsens afgørelser har givet til at få ledsagelse

er der vel ikke noget problem i at indføre et tilsyn som

det jeg står og siger her og vi vil meget nøje følge

har været mange forsøg på at finde de gode løsninger i fællesskab

så inspireret til at sige det her på grund af spørgerens

et problem at vores samfund mere og mere bærer præg af en mistillid mellem det kommunale system og borgerne som

kun når vi taler om mennesker med handicap

på mange andre områder det synes jeg da er et kæmpeproblem

mistillid som man i hvert fald støder på med jævne mellemrum imellem det kommunale system kommunalbestyrelse sagsbehandlere medarbejdere i kommunerne og så borgerne det synes jeg

måde og få diskuteret hvordan vi forhindrer det

jeg nu ville høre var at

den ledsagelse der hidtil er sket i tilbuddene er ordføreren så ikke enig i at den sikkerhed har man faktisk

når der ikke ligger en minimumsbestemmelse når

at der er et hul i lovgivningen når man kan visitere til nul er der så ikke tale

om at vi har det problem at vi netop

at hegne det ind ved at sige at ankestyrelsens principafgørelse skal stå eksplicit i bemærkningerne til loven og

burde have en ret stor indflydelse

stilling til behovet for ledsagelse man kan ikke bare lave en

servicestandard der hedder nul de skal tage stilling i det konkrete

man sige de øvrige beboere som bliver hjemme på institutionen

aftalt at der skal foreligge en evaluering der vil jeg da rigtig gerne være med til at påvirke

ved hvordan niveauet er nu

steder man slet ikke giver nogen former for ledsagelse så vi kender

tilsyn der sikrer at man faktisk også gør det men det andet jeg vil spørge ordføreren om er den her konstruktion

større funktionsnedsættelse

betaling er det ikke en meget mærkelig konstruktion der er lavet

en så vidtgående funktionsnedsættelse at hun har brug for mere hjælp

er det ikke en fuldstændig skævvridning

jo større et handicap du har desto større skal din brugerbetaling være er det ikke også noget der kan kigges på i den videre lovbehandling

tager fejl men det er jo en af de ting vi skal følge

jeg er optaget af så er det at mennesker uanset om de har et handicap eller ej

de andre beboere man bor på botilbud med

også holder rigtig meget af heavy metal koncerter og

blive enige om at det er det man tager af sted til der skal være den her mulighed for at have

hvis man har et handicap

dem som har det største hjælp behov kommer til at stå med nogle meget

den politiske intention der har været aftalepartierne er enige om at hjælpen efter servicelovens voksenbestemmelse skal sikre at borgerne

en sammenhængende og helhedsorienteret indsats der modsvarer det hjælpebehov borgeren har hjælpen skal tilrettelægges på baggrund

individuel vurdering af borgerens behov og forudsætning i samarbejde med den enkelte den anden del er at aftalepartierne er enige om at hjælp efter servicelovens voksenbestemmelse i højere grad end i dag så vidt muligt skal hjælpe borgeren til positiv udvikling og hjælp til selvhjælp loven skal lette den daglige tilværelse for borgeren og forbedre livskvaliteten ligesom hjælpen skal være med til at forebygge at problemerne for den enkelte forværres altså det her

der skal derfor øget fokus på tidlige helhedsorienterede sammenhængende indsatser der er ligeledes enighed om at servicelovens voksenbestemmelse på en række områder bør forenkles og

vil lette kommunernes sagsbehandlere og sikre

en række initiativer ændring af servicelovens

formålsbestemmelser tidlig forebyggende indsats regelforenkling afbureaukratisering tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse hjælpeordning og data dataene er jo meget vigtige fordi det betyder

på de her ordninger og se om

de her penge bliver brugt på den rigtige måde i aftalen er der jo også at der bliver afsat nitten

million kroner i to tusind og atten til det her og

på området hvis vi ser på l en

jo også står i aftalen at tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse i ferie skal ligge ud over den indsats efter § fem og firs i lov om social service

af ordningen har ansvar for at sikre at brugen af tilkøbsordningen ikke må medføre negative konsekvenser

der ikke benytter sig af købsmuligheden det betyder jo at dem der er tilbage stadig væk er sikret at

de har de ansatte de nu

af evaluering af ordningen herunder afdækning af døgntilbuddets forvaltning af ordningen det synes jeg da er meget vigtigt

ordentlig måde der er en mistænksomhed

specielt fra enhedslisten på at kommunerne da vil forsøge at snyde så snart kan komme til det

den kommunale verden jeg kommer fra at det

og vi skal selvfølgelig være opmærksomme som politikere på borgen

som ikke havde afsat en krone til socialpædagogisk ledsagelse så har jeg jo ikke givet udtryk for at det var snyd for det er jo sådan jo sådan

at man benytter sig af det her til at sænke serviceniveauet og mener ordføreren at der med det her er nogen som helst garanti for at kommuner ikke kan sænke serviceniveauet

de har gjort hidtil og hvis det er sådan at kl har

må vi jo tage fat i de enkelte kommuner men jeg synes ikke

og det vil sige at så betaler den enkelte borger fra dag et

vil ordføreren så tage initiativ til at der skabes den sikkerhed at der er noget at lægge tilkøbet oven i

jeg er da sikker på at med det system vi har i dag og med alle de interesseorganisationer der

der ikke lever op til de lovkrav der er så derfor er jeg helt rolig og jeg har stadig væk de bedste bedste tanker om vores kommuner i

den har rigtig stor betydning for mennesker

for eksempel i forhold til at tage overvågning med i servicelovens § fem og halvfems om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere eller at have automatisk opsættende virkning under ankestyrelsens behandling af klagesager som en del af varslingsordningen

som har taget det op mange gange

som også samtidig påtager sig

det er jo lige præcis sådan at at

men aftalen er udtryk for det som alle partierne rundt om forhandlingsbordet

skridt i den rigtige retning for eksempel styrker vi borgernes retssikkerhed ved indførelse af en

vi laver en række regelforenklinger og noget afbureaukratisering blandt andet et forenklet udmålingssystem for merudgiftsydelsen jeg tror det var herre orla hav som sagde at det jo er en svær balance

er der hensynet til den enkelte det at sikre at der er den helt nødvendige hjælp

er der også hensynet til økonomien

detaljeringsgraden jeg tror også det var noget af det

beboere på botilbud mulighed for at tilkøbe deres personale

er altså her tale om to lovforslag som rummer en række mærkbare forbedringer for såvel borgere som kommuner

at i al fald størstedelen af folketings partier bakker op om jeg står naturligvis til rådighed for besvarelse af de spørgsmål som udvalget måtte

så vidt jeg har forstået på ministeriets embedsværk

de også har midlerne til det skulle man mene fordi de tidligere har anvendt den praksis så derfor tænkte jeg at det

vi har en udfordring i forhold til det med

overvågning og også i forhold til de sager som er

at det vil være et finanslovsanliggende altså når man går til finanslovsforhandlingerne

for mig at sige at

partier som gerne vil gå længere end det som

ministeren ikke ønsker at finde en løsning på det her

ministeren henviser til finansloven

bpa ordningen er finansieret i satspuljeregi

koster et par og fyrretusind for en uges

pensionen er tildelt efter

for at betale ledsagelse og hvor mange

altså ikke er et spørgsmål om at forringe kerneydelsen og det står jeg

bliver aftalepartiernes intentioner ikke fulgt

se på om om vi kan lave ændringer vi har lavet en aftale som vi

det betyder at

er brug for en endnu større indsats fra arbejdstilsynets side fordi der skal føres tilsyn med steder ikke mindst fordi der i flere tilfælde vil være tale om storskalaprojekter med importeret

udgangspunkt sandsynligvis

de samme sikkerhedsmæssige krav til arbejdspladserne som det ellers er tilfældet i grønland det er vigtigt ikke at slække på tilsynet

andre virksomheder altså de virksomheder i grønland som allerede i dag kontrolleres af arbejdstilsynet når udvindingen af råstoffer for alvor tager fart derfor er der brug for flere penge til arbejdstilsynet i grønland disse ekstra midler foreslår regeringen skaffes til veje ved at rettighedsindehavere og andre der har fået tilladelse til udnyttelse med videre efter råstofloven og vandkraftloven skal betale et gebyr til

arbejdstilsynets omkostninger til tilsyn og myndighedsbehandling i forbindelse med råstof og vandkraftaktiviteter ligesom det også er tanken at visse af arbejdstilsynets faktiske udgifter i forbindelse med udførelsen af tilsynet skal betales på denne måde det er vi enige i i socialdemokratiet lovgivningen indføres for at undgå at de danske skatteydere skal betale de ekstra omkostninger det er vi også enige i derudover har grønlands selvstyre ønsket at ilos minekonvention skal ratificeres for grønland i konventionen understreges det at de ansatte skal kunne forlade arbejdet i tilfælde af fare

skal de ansatte kunne få erstatning det er naturligvis helt afgørende for de ansattes sikkerhed og helbred i forbindelse med råstofudvindingen vil der blive brugt farlige stoffer og materialer og med lovforslaget gøres det helt tydeligt at beskæftigelsesministeren har adgang

herunder blandt andet krav om substitution af farlige stoffer og materialer en skærpelse bliver der også i forbindelse med at godkende anvendelse af farlige kemiske stoffer og materialer her er arbejdstilsynet igen i spil fordi det er dem der skal godkende anvendelsen af disse stoffer og materialer hvis der skulle opstå behov for det for eksempel i forbindelse med kommende udvindingsprojekter

arbejdsskader hvilket vi jo ikke håber at der gør men skulle det alligevel forekomme

som bliver anmeldt til arbejdsmarkedets erhvervssikring

lægger lovforslaget op til at disse oplysninger skal gives videre til arbejdstilsynet i grønland socialdemokratiet støtter op om lovforslaget som i sin helhed er med til at sikre de ansattes arbejdsvilkår sikre deres helbred og sikkerhed og at de ikke udsættes for unødig fare

og det er også efter grønlands eget ønske men jeg skal ikke begynde

synes jeg jeg ville være lidt spild af tid

regningen for den fremtidige kontrol ikke havner hos den danske regering men hos de rettighedshavere

ønsker at gennemføre projekter med udnyttelse af vandkraft og råstoffer i grønland der står blandt andet det er meget interessant at vi skal sikre

skal kunne forlade arbejdet i tilfældet af fare det er noget

i så venstre støtter selvfølgelig lovforslaget og jeg skal hilse fra de konservative og sige at

område hvor der er farligt arbejde hvis det er den eneste mulighed for

beskytte sig det burde jo være en selvfølge overalt på den her klode

det vigtigt at lovgivningen indrettes efter det så det er arbejdsgiverens pligt

man selvfølgelig får sin løn og sine tillæg og ikke bliver fyret af den grund og

har ret til en godtgørelse

hvis arbejdsgiveren er ligeglad med det og

bliver udsat for unødig fare

sikkerhedsdatablade og tekniske datablade og andet fra leverandøren men også og især i min mening arbejdspladsbrugsanvisninger

som præcis handler om den arbejdsplads man er på og som dermed er meget mere præcise end de mere generelle ting

fastsætte regler om at stoffer eller materialer der kan være farlige

forringe sikkerheden

der er endnu ikke opnået flertal for at vi skal afvikle

hvor vi netop benyttede den mulighed at man kunne forbyde et stof

findes så er det vigtigt at

at vide hvor mange arbejdsskader der er på en arbejdsplads sådan at

ufremkommeligt område som det grønlandske

det vil sige at de udgifter der er

tolk oversættelse kost og logi

arbejdsgiveren det var måske en tanke

kunne jo godt pålægge arbejdsgiverne

okay når der er et effektivt tilsyn

det er nødvendigt med et effektivt tilsyn og det er det givetvis i nogle

synes jeg rigtig godt princip så er jeg tilhænger af at vi indfører ilos regler alle de steder vi kan

hver gang der er en forbedring på internationalt plan sørger for at

implementeret i dansk grønlandsk og færøsk lovgivning så vi også bygger de rettigheder ind i lovgivningen så

hvor de kommer fra og uanset hvem

og så er der en bisætning

mener jeg at hvis man vender det på hovedet har man misforstået hvad det egentlig drejer

grønlands selvstyre overtog med virkning fra første januar

og har ejendomsretten til at råde over og udnytte mineraler i undergrunden i grønland

inatsisartut også ønsker at tilslutte sig ilos ratificering jeg har et enkelt spørgsmål som jeg måske

ministeren og det handler om at

beslutningskompetencen der fjernes fra tilsynet og lægges over

beskæftigelsesministeriet

er der så nogle obligatoriske tilsyn her som kan blive tilsidesat eller negligeret fordi lovgivningen ikke siger at det skal fastsættes men

det kan være at det bare er mig som er pedantisk med

og firmaer der potentielt har mulighed for

tjene på projekterne det kunne vi da vist godt lære lidt af i danmark ganske som andre ordførere

og i ansvarsfordelingen på råstofområdet i dag tilfalder indtægter fra råstofaktiviteter i grønland selvstyret men samtidig er det også vigtigt at understrege at de mange forventninger som der var i to tusind og ti til området endnu ikke er fuldt ud indfriet

og planerne om at oprette en række miner i grønland har også været udfordret naalakkersuisut anvender tiden under den nuværende lavkonjunktur på det forberedende arbejde med blandt andet

grønland er forberedt når opsvinget kommer igen aktuelt ved jeg også at naalakkersuisut er optaget af at fremme mulighederne for mindre råstofprojekter i småskala hvad angår arbejdsmiljø i grønland og lov om arbejdsskadesikring i grønland finder inuit ataqatigiit det positivt at naalakkersuisut og regeringen i samarbejde proaktivt sørger for at ansvarsfordelingen mellem grønland og danmark falder på plads hverken arbejdsmiljø på landjorden eller arbejdsskadesikring er hjemtagne områder hvorfor arbejdstilsynet fortsat er en tilsynsmyndighed i forhold til arbejdsmiljø på landjorden i grønland samtidig

er det også vigtigt at understrege som der også står i lovforslaget at selvstyret har ønsket at ratificere ilos minekonvention hvilket lovforslaget tager hensyn til inuit ataqatigiit stiller sig positivt over for ændringslovforslaget vi har dog en række mindre bekymringer som jeg synes er vigtige også at understrege for vi bekymrer os stadig væk om sikkerhedsforanstaltningerne

for de ansatte ved etablering af en eventuel uranmine i grønland og fra inuit ataqatigiits side siger vi stadig nej til uran det er dog et grønlandsk ansvar at træffe den beslutning men derudover

det kunne være interessant at høre ministeren redegøre for betaling for arbejdstilsyn ved forundersøgelser

er ansvarlig for betaling ved disse

omkostninger såfremt de ikke også ønsker de kommercielle rettigheder

kontrakt som skal udnytte de kommercielle rettigheder

at ansøgningsprocessen i forhold til at få lov til at forske

med at man sammen med forskningsansøgningen nu også skal ansøge om de kommercielle rettigheder

off topic men jeg ved ikke om ordføreren ved hvordan det er gået

eller også var det naalakkersuisut der selv bestemte at man skulle ansøge om begge rettigheder når man

har man i grønland rigtig meget fokus på de her mindre projekter i stedet for kun at fokusere

og det synes jeg har været vigtigt at understrege derudover

er der et ønske om at man får adskilt hvad skal man sige klageadgangen og

tilsynsmyndigheden på de forskellige områder i grønland så det er noget man

om arbejdsskadesikring i grønland regeringens forslag tager højde for stigende udgifter for arbejdstilsynet i forbindelse med øget tilsynsaktivitet såfremt der gennemføres flere projekter om udnyttelse af råstoffer og vandkraft på landjorden særlig i forbindelse med storskalaprojekter med forslaget begrænses også risikoen for at farlige kemiske stoffer eller materialer bruges på en uhensigtsmæssig måde lovforslaget er et led i ratificeringen af ilos

hundrede og seks og halvfjerds om sikkerhed og sundhed i miner forslaget bidrager dermed til at sikre den bedste internationale praksis på råstofområdet hvilket er og gennem mange år

at gøre landet til en attraktiv aktør på råstofmarkederne med forslaget begrænses risikoen for at farlige kemiske stoffer eller materialer bruges på en uhensigtsmæssig måde

samarbejdet mellem samarbejdet

om indsamling af data som man kan arbejde

for at forebygge arbejdsskader jeg noterer mig også at forslaget da det blev behandlet i inatsisartut blev støttet af samtlige partier

forventer at der fremover vil blive gennemført flere projekter med udnyttelse af blandt andet vandkraft og råstoffer det finder regeringen absolut positivt etablering og drift af råstof og vandkraftsprojekter i grønland indebærer imidlertid nogle arbejdsmiljømæssige udfordringer regeringen finder det væsentligt at tilsynet med arbejdsmiljøet i forbindelse med råstof og vandkraftsaktiviteter i grønland er udgiftsneutralt for den danske stat som indtil flere også har nævnt her fra talerstolen samtidig må tilsynet med sådanne aktiviteter ikke gå ud over tilsynet med andre virksomheder regeringen finder derfor at rettighedshavere og andre der har fået tilladelse til udnyttelse skal betale gebyr for at dække arbejdstilsynets tilsyn med råstof og vandkraftsaktiviteter regeringen finder det tilmed positivt at selvstyret har udtrykt ønske om at ilo minekonventionen ratificeres for

at det nødvendige lovgrundlag tilvejebringes herudover finder regeringen at det er fornuftigt at få tydeliggjort at der kan fastsættes regler om anvendelse af kemiske stoffer og materialer det er tilmed også hensigtsmæssigt at det med lovforslaget bliver muligt at fastsætte regler om at arbejdstilsynet skal godkende anvendelsen af farlige kemiske stoffer og materialer på samme måde som efter den danske lov om

at der skal være de samme muligheder for at bruge arbejdsskadedata i tilrettelæggelsen af arbejdstilsynets arbejde i grønland som der er her i

med det vil jeg gerne takke for de kommentarer der er kommet og jeg har også noteret mig et par af de spørgsmål der er stillet

jeg kunne godt tænke mig at spørge ministeren om

indhentet bemærkninger fra fagbevægelsen i grønland da man har lavet

man har fået besked

ratifikationen af ilos konvention

men mig bekendt er jeg ikke klar over noget andet i

være af samme karakter af det som christian juhl spørger

det vigtigt at vi kigger på det og der synes jeg vi skal prøve

vi skal hjælpe hinanden med

den med kemikalier og den med liv ære og velfærd eller rettere sagt der står jo ikke liv ære og velfærd

reglerne om ære og velfærd

at man ikke længere vil sende breve ud til borgerne og oplyse dem om at de har ret til folkepension siden nitten otte og halvfjerds har man sendt breve ud til alle danskere kort tid før pensionsalderen

er ikke blevet sendt til danskere i udlandet og det har mødt kritik af folketingets ombudsmand jeg har hørt at

til senest den tiende i den tredje måned efter man har opnået retten

men om om den tidsfrist er tilstrækkelig

der i dag ikke ved hvornår de kan gå på pension

i sig selv selv være et problem der kan være syge mennesker

der heller ikke har noget familie eller netværk

så om tidsfristen på to måneder og ti dage

digitaliseret og eftersom vi ved at der er ældre der vil falde igennem og ikke får søgt deres pension fordi de ikke har fået brevet

giver det ekstra arbejde for kommunerne med forskud boligtilskud og ikke mindst klager og så videre det skriver udbetaling danmark selv i deres svar til

af lovforslaget

før nitten otte og halvfjerds med en dårligere service over for borgerne når næsten alle borgere i fremtiden bliver digitaliseret og derved letter administrationen for udbetaling danmark

det andet element er opsat pension opsat opsat pension betyder at fortsætter man med at arbejde uden at gå på pension selv om man har nået pensionsalderen og er berettiget til en folkepension kan man vente med at få penge så til gengæld modtage et større beløb den dag man endelig går på pension

nu kan man vente med at søge til man er gået på pension eller går på pension hvor man før skulle huske at søge når man var berettiget til en pension

som vil hjælpe dem der fortsætter på arbejdsmarkedet fordi nogle hidtil har mistet penge fordi de har glemt at søge opsat pension alt i alt er det et lovforslag som vi ser perspektiv i

vi have svar på under lovbehandlingen

det nu er det rigtige at gøre det og har dermed en kritik af det jeg må nok sige at jeg er gået det skridt videre at

vil støtte et ændringsforslag i den videre behandling hvor vi fjerner det element i

det er svært at finde alle dem der bor i udlandet og det giver selvfølgelig

man med at arbejde man skal ikke tænke over at der er noget der hedder pension

have pension og samtidig skal man så have lavet en beregning over opsat pension

en fordel for dem der er på arbejdsmarkedet

dem der har problemer dem der ikke selv

det har jeg talt med beskæftigelsesministeren om og beskæftigelsesministeren så vidt jeg har forstået absolut ikke afvisende over for at der skal findes en løsning

social ydelse

nu snakker vi om tre måneder men det bør som minimum være sådan at

om man fylder år den første i en måned eller den tredivete i en måned så det bliver

vi ved der er et stort ønske om det er også noget de har talt med den tidligere beskæftigelsesminister

optjent før folkepensionsalderen og som ikke har

på folkepension så kan den modregnes i folkepensionen det hører ingen steder hjemme det er noget vi må have ændret

andre ting man har optjent mens man var på arbejdsmarkedet

det bliver udbetalt i den måned

ministeren er lydhør over for de ønsker

her med at man ikke længere vil sende brev hjem

det var lidt utydeligt hvad ordføreren egentlig mente om det altså er sådan at ordføreren synes

det kan vi ikke gøre noget ved eller vil ordføreren være med til ændre den del

i folkepensionen af en ydelse der først bliver udbetalt efter at man er kommet over på folkepension

det undrer mig virkelig at dansk folkeparti vil acceptere at der ikke længere bliver sendt brev ud for

som det bliver påpeget i adskillige høringssvar rammer det jo lige nøjagtig den svage gruppe som ikke er med på al den her vidunderlige digitalisering hjemløse og svage pensionister og så videre så jeg fatter slet ikke

man kan ikke stoppe en ydelse uden at begrunde hvorfor man stopper ydelsen det er så vidt jeg ved

og forenkle reglerne i loven om folkepension og opsat pension for det andet vil det forbedre retstilstanden for borgerne det synes jeg faktisk er

med på talerstolen første gang

er udbetaling danmark forpligtet til at gøre borgerne opmærksom på deres mulighed for folkepension inden de når folkepensionsalderen sammenlignet med

samtidig skal vi huske på at ophævelsen selvfølgelig ikke ændrer på at myndigheder også i fremtiden skal hjælpe de borgere der henvender sig hvis vi fjerner opgaven fra udbetaling danmarks skrivebord skrivebord frigør vi samtidig

million kroner i to tusind og tyve som vi så kan bruge på andre og bedre ting vi fjerner altså unødigt bureaukrati og det synes jeg faktisk er sund fornuft med lovforslaget foreslår vi også at forbedre reglerne for opsat pension de personer der vælger at blive en del af arbejdsstyrken i længere tid på trods af at de har ret til at gå på pension skal ikke belemres med usmidigt med usmidigt bureaukrati det betyder at personer der først anmoder om at gå på folkepension efter de har opnået folkepensionsalderen og opfylder beskæftigelseskravet vil kunne få en opsat pension udbetalt med tilbagevirkende kraft

regeringen mener ikke at det er rimeligt at folkepensionister går glip af opsat pension alene fordi de ikke fik indgivet en ansøgning da de besluttede at fortsætte

derfor forbedrer vi reglerne så disse personer først behøver at ansøge om opsat pension når de rent faktisk ønsker at gå på pension til sidst foreslår vi eksplicit at opgørelsen af indtægtsgrundlaget baseres på skattemåneden reglerne for udbetaling af social pension er lige nu usikre og svære at gennemskue med lovforslaget forenkler vi og præciserer disse regler samlet set peger det her lovforslag i den rigtige retning det er i overvejende grad et udtryk for afbureaukratisering og regelforenkling til gavn for den enkelte borger og for udbetaling danmark vi ophæver forpligtelser forsimpler tunge regler og øger muligheden for digital selvbetjening det kan venstre naturligvis støtte

hilse fra de konservative herre rasmus jarlov er ude at rejse i denne uge og på deres vegne

nemlig at der ikke længere skal sendes breve ud til kommende folkepensionister om deres ret til folkepension og at ved beregningen af pensionen skal indkomsterne ud over pensionen beregnes i den måned hvor de udbetales

bliver sablet ned af de høringssvar der forholder sig til det spørgsmål og det er langt de fleste af dem

som flere blandt andet kl påpeger at man rammer en svag befolkningsgruppe der meget nemt kan overse at de har ret til folkepension for eksempel de cirka ti procent

ældre der meget sjældent eller aldrig bruger internettet som rådet for socialt udsatte påpeger

store flertal altså at deres pensionsalder er lavere end den faktisk er det gælder også for de en og halvtreds til tres årige hvor fire og tredive procent tror at deres pensionsalder er lavere end den faktisk

befolkningen er forvirret på det punkt når man ser på hvor travlt flertallet herinde på christiansborg har med at hæve pensionsalderen det fører jo til

den konsekvens at nulevende

har vidt forskellig tilbagetrækningsalder hvis man er fire og tres år kan man gå på folkepension når man

med den aftale der blev lavet i to tusind og seks og de efterfølgende aftaler

ikke mærkeligt at folk er forvirrede men så meget mere nødvendigt er det jo at folk i god tid bliver oplyst om det når de nærmer sig det tidspunkt hvor de har ret til pension

givet forskellige begrundelser for det en af dem og den vil jeg betegne som en dårlig undskyldning

det til dem der bor her i landet

bliver man også nødt til at skrive det til potentielle pensionister i udlandet til det vil jeg bare sige ja det manglede da bare vi har en lovgivning der gør at folk har ret til at tage deres pension med til udlandet det kan man diskutere for og imod men sådan er lovgivningen

deres ret til folkepension når den tid kommer der synes jeg bare det er for sløjt man bruger eu regler som en undskyldning

besparelsen er så lille cirka en million kroner at det overhovedet ikke vil kunne ses i det offentlige budget man skal i hvert fald meget meget langt ud i decimalerne for at kunne se et eller andet lillebitte udslag sandsynligvis bliver der ikke engang nogen besparelse udbetaling danmark forventer at femten procent af de pensionsberettigede først vil søge efter at de har nået pensionsalderen

vil så falde til ti procent fra to tusind og nitten og fremefter det er udbetaling danmarks prognose men det vil jo sige at udbetaling danmark får en hel masse sager om pension med tilbagevirkende kraft udbetaling danmark forventer i det hele taget et stigende antal klagesager som følge af denne lov

der kommer ud af det men måske er det slet ikke ønsket om forenkling der driver værket måske er det et skjult ønske om at der er mange der vil glemme at søge og det

spare på men der er også en anden grim fejl i forslaget ældre sagen har påpeget at den kalenderårsmodel for beregning af folkepension som et enigt folketing indførte i to tusind og fjorten har nogle negative konsekvenser som ingen af os heller ikke ældre sagen desværre var opmærksom på dengang

kan det i givet fald medføre nedsættelse af pensionstillægget med op til tredive

og tredivetusind kroner det oplyser ældre sagen men her svarer

ministeren til ældre sagen at

for udbetaling danmark hvis man skal undgå det igen vinder trangen til digitalisering altså over borgernes rettigheder ministeren lover ganske vist at overveje om man kan ændre den måde udbetaling af efterløn tilbagebetaling af efterlønsbidrag og feriepenge indgår i indkomstgrundlaget på sådan at man kan undgå den her modregning det er selvfølgelig meget fint at ministeren vil overveje det men hvis der skal være noget reelt i det

skal det altså løses nu i forbindelse med behandlingen af dette lovforslag ellers er det jo bare en fugl på taget

kan man som bekendt ikke putte i ovnen jeg tror mit budskab er

stemmer imod lovforslaget medmindre de to kritiske punkter bliver løst

at løse de problemer som dansk folkeparti

for at hæve pensionsalderen ud over det der

fire og halvfjerds år som herre finn sørensen sagde

det er syv og tres år for mit eget vedkommende i to tusind og tredive er

aftalt og så ikke mere

lovede hinanden at pensionsalderen skulle stige i takt med at middellevealderen stiger og det er det der vil få til konsekvens hvis man følger det der lå til grund for den

at en person på atten år i dag må vente med at få folkepension til vedkommende er fire og halvfjerds år

afføder jo et spørgsmål til dansk folkeparti for det var meget klar tale dansk folkeparti kom med her betyder det at man dermed undsiger den velfærdsaftale man indgik

at jeg håber at herre finn sørensen som herre finn

har givet udtryk for vil bakke op om at vi skal have løst det problem som han selv har nævnt på talerstolen at

det er rigtigt at ældre sagen har rejst nogle problemer blandt

her modregning som er helt urimelig og

tidligere minister også sagde at der skulle findes en løsning på jeg går ud fra at regeringen står ved det som den tidligere minister har sagt

bare håbe at dansk folkeparti også vil revurdere deres syn på spørgsmålet om det her brev

vi kan blive enige om at det også fremover skal sendes hjem til folk så de får en rimelig

med tilbagevirkende kraft hvis man ansøger efter at have konstateret at man ikke automatisk har modtaget folkepension sluttelig vil man præcisere reglerne for periodemæssig opgørelse af indtægtsgrundlaget og omregning og efterregulering af pension i forhold til den del der handler om meddelelse om folkepension synes vi egentlig det giver rigtig fin mening at man ligestiller folkepensionen med alle mulige andre ydelser særlig når man samtidig åbner op for at folk kan få pensionen med tilbagevirkende kraft efter ikke at have fået den pension som de troede at de skulle have samtidig er det rigtig dejligt at man sikrer de mennesker som egentlig har krav på opsat pension

den bekymring deles jo af en lang lang række ældreorganisationer

bruge det her med tre måneders tilbagevirkende kraft

ville være noget rod

ny administration som muligvis ville æde den der lille besparelse op som man regner

er fint med den udvidede mulighed for at få opsat pension hvis det her kan skilles ud

vi imod det her forslag vi vil gerne fortsætte med at sikre at folk i danmark der skal have pension får et brev

liberal alliances ordfører understregede som en ligestilling med alle andre offentlige ydelser

at sikre at der bliver informeret grundigt om

hjælp det er klart at informationen om om den her ændring

og det er jo rigtig godt i i mange sammenhænge men samtidig

langtfra er alle borgere

de moderne kommunikationsformer

er så vigtig en sag at staten skal sikre sig at alle får en ordentlig og forståelig besked i god tid

ældre borgeres retsstilling

fast grundlag og så er det bedst at benytte sig af kommunikationsformer der passer

det bliver mere og mere aktuelt i og med at det kan være sværere at holde sig orienteret om hvornår man rent faktisk kan gå på pension

så man for så vidt kunne køre en kampagne

man måske afhjælpe noget af problemet men sådan er det ikke pensionsalderen flytter sig jo opad desuden er sf

modstander af de nye beregningsmetoder med modregning inden for den samme måned til gengæld synes vi at det er godt at få nogle nye regler for den opsatte pension men det er ikke nok til at vi kan stemme for

som den altid nærværende ordfører for enhedslisten herre finn sørensen jo

det er jo altid farligt når det sker med de to partier i folketingssalen

kan indstille flirteriet med dansk

vi må diskutere under udvalgsbehandlingen nu er der set også relativt god tid til udvalgsbehandlingen

ikke kommer i klemme i en verden hvor flere og flere bliver digitale men hvor der er nogle som er svage udsatte borgere som kan have problemer med at forstå hvordan reglerne er eller ikke er klar over de

tydeliggøre det og det er jo også

ridset op hvad det er for personer som er undtaget det her og som går fra én ydelse og så direkte på folkepension men det må vi vende tilbage til

nu bliver muligt at ansøge om folkepension med tilbagevirkende kraft i en periode efter opnåelse af

og det mener jeg er en kraftig forbedring

står fuldt på mål for hele den der diskussion om hvorfor man skal gå bort fra det der har været gældende før som jo helt rigtigt blandt andet skyldes den kritik som ombudsmanden

er helt fornuftigt som den radikale ordfører også var inde på at

få ansøgt og i det tilfælde at man ikke er i stand til det

vil der jo også blive lavet en vejledningsindsats som det også fremgår af lovforslaget i forhold til de myndigheder der er ansvarlige men det kan man

folkepension på et senere tidspunkt

blot fordi man ikke har søgt om opsat pension da man nåede folkepensionsalderen

jo er i i detaljerne og derfor glæder også til et konstruktivt udvalgsarbejde hvor vi må betrygge hinanden i at det det her lovforslag ikke kommer til

efterlade mennesker i en situation hvor de ikke er klar over hvilke rettigheder de har og hvornår man har ret til

peger på i deres supplerende høringssvar hvor de henviser til et brev

jeg har derfor bedt styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering om at undersøge problemstillingen nærmere samt opstille modeller for justering af de gældende regler

alle folketingets partier vedtog den her lov om kalenderårsberegningsmodellen og den indebærer også en hel masse fordele det er vi stadig væk enige om men der var altså noget vi overså og nu kommer ældre sagen og peger på det så er det vel rimeligt at vi får det løst i forbindelse med det her lovforslag og det er det jeg gerne vil spørge ministeren om han er indstillet på

også min klare forventning at de problemstillinger som er nævnt i forbindelse med

kan blive løst i forbindelse med den udvalgsbehandling vi har vi har her det er jo et arbejde som blev sat i gang i kraft af en henvendelse fra ældre sagen som jørn neergaard larsen kvitterede positivt for derfor forsøger jeg ikke

skal fremsætte forslag om bedre vilkår for børn i underholdningsbranchen

ikke kommer til at støtte beslutningsforslaget så er spændingen måske udløst men regeringen deler helt grundlæggende intentionen i beslutningsforslaget om at vi skal sikre gode vilkår for vores børn og unge og så har vi vel i danmark generelt et helt særligt fokus på at børn skal vokse op i trygge rammer og have

de bedste vilkår

ansvar som barnets forældre skal løfte men det er også et samfundsansvar at sikre gode daginstitutioner gode skoler ja gode rammer for en tryg opvækst vi beskytter som samfund og som forældre vores børn mod dårlige vilkår og

være beskyttet mod arbejde som griber ind i uddannelse udvikling og trivsel og børns ret til hvile og fritid det klare udgangspunkt er jo at børn under tretten år slet ikke må udføre arbejde der er dog muligheder for at børn under tretten år i nogle tilfælde kan få tilladelse til erhvervsmæssigt at deltage i kulturelle aktiviteter

dreje sig om en teaterforestilling en koncert eller en spillefilm lad mig nu gennemgå nogle af de punkter som er i sfs forslag

punkt i beslutningsforslaget handler om at arbejdstilsynet skal overtage politiets opgave med at give tilladelse til at børn under tretten år deltager erhvervsmæssigt i kulturelle aktiviteter spørgsmålet er lidt forenklet sagt hvilken myndighed der er nærmest til at vurdere om det er forsvarligt at lade et barn deltage erhvervsmæssigt i en kulturel aktivitet den første vurdering må selvfølgelig foretages af barnets forældre

er det også en myndighedsopgave at beskytte børn der ønsker at deltage i aktiviteter som bestemt kan være krævende jeg finder ikke at der er grundlag for at lave om på den nuværende arbejdsdeling mellem arbejdstilsynet og politiet på dette område først og fremmest foretager arbejdstilsynet ikke en vurdering af enkeltpersoners private forhold såsom deltagelse i en konkret aktivitet i relation til barnets udvikling helbredstilstand skolegang med videre det er en del af politiets vurdering når de nødvendige tilladelser til erhvervsmæssig deltagelse ved kulturelle aktiviteter skal gives

erfaring de nødvendige kompetencer og ikke mindst muligheden for at opbygge en praksis på området men jeg vil da meget gerne drøfte spørgsmålet med justitsministeren sådan at vi sikrer os at vi indretter os på en måde som beskytter børn

handler om at børn over tretten år der deltager i talentshows skal være omfattet og beskyttet af arbejdsmiljøloven hertil kan jeg oplyse at alle er omfattet af

udfører arbejde for en arbejdsgiver det gælder voksne såvel som børn over tretten år og det gælder også de børn under tretten år der har fået tilladelse til at arbejde det er i den forbindelse arbejdsgiverens ansvar at sørge for at arbejdsforholdene er sikkerheds og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige når det kommer til børns deltagelse i talentshows

altid kunne betegnes som arbejde for en arbejdsgiver og derfor vil forholdene ikke altid

hvor børn deltager i konkurrence det kan være ridestævner dansekonkurrencer eller

lydmænd producere og hvad der ellers måtte

derfor er selve talentshowsproduktionen omfattet

krav og regler og et talentshow kan ligesom alle andre arbejdspladser få besøg af arbejdstilsynet jeg kan i øvrigt forstå at

under tretten år og forældre skal have klageadgang hvis de er utilfredse med noget i forløbet og jeg må indrømme at det ikke helt står klart for mig hvad der menes altså hvad det er der skal kunne klages over som beskæftigelsesminister er jeg i den her sammenhæng optaget

for at klage hvis der er problemer med arbejdsmiljøet og det er allerede sådan i dag at alle kan klage til arbejdstilsynet hvis man

har mistanke om at arbejdsmiljøreglerne bliver overtrådt det gælder også børn i

om den skal følges op med et tilsynsbesøg på den baggrund mener jeg at der er fine klagemuligheder også for børn under tretten år som arbejder i

flere klagemuligheder eller nye instanser

er sagt synes jeg også det er vigtigt at sige

tage absolut seriøst og

alvorligt og derfor lægger jeg også op til at vi

om man skal lave forbedringer og om man skal lave tiltag der i endnu højere grad understøtter at børn

ikke oplever

i forbindelse med deltagelse i nogle af de ting

opgaven fra politiet til

ministeren til at bekræfte at efter børnerådet

der forhindrer at man overflytter kompetencen fra politiet til arbejdstilsynet

han sagde den sekstende januar har bare brug for at få det som et faktum for resten af debatten

så sige hvem der har de rigtige kompetencer og ministeren mener bestemt at vide at det

så er politiet hvad er så ministerens holdning til at vi her har

en spændende alliance mellem børnerådet

der netop siger at de ikke mener at have kompetencen hos

skal ligge hos arbejdstilsynet det siger politiforbundets egen formand

arbejdstilsynet nye opgaver og man så er sikker på at

og ikke mindst hvis man skal fjerne opgaver

jeg lægger op til at man under udvalgsbehandlingen

kunne skrive en beretning hvor man ikke kan imødekomme alle de dele som regeringen har redegjort for her men hvor man godt kunne omfavne nogle af de ting som handler om den her problemstilling som

en venlig pote der bliver rakt ud i lokalet til at man godt

kan forstå at forslaget her er fremsat med baggrund i børnerådets arbejde for at sikre børn ordentlige vilkår også i arbejdssituationer og særlig med fokus på deltagelse i det som er nævnt i beslutningsforslaget nemlig talentshow jeg vil gerne understrege at det er vigtigt at arbejdsmiljøet er i orden også og ikke mindst for unge og for børn der ikke selv kan

eller reagere på deres arbejdssituation vi socialdemokrater er imod børnearbejde børn skal ikke arbejde de skal lege og gå i skole men under særlige omstændigheder og under helt klart beskrevne vilkår

også under tretten år at arbejde for eksempel på et teater ved en filmoptagelse eller med andre kulturelle tiltag og det er der helt klare regler for

og de meget skrappe arbejdstidsregler der gælder for skolesøgende børn kan kun afviges når man har en dispensation

i socialdemokratiet er vi faktisk helt trygge ved den arbejdsfordeling

også at tretten til femten årige

deltager i talentshow skal være omfattet af arbejdsmiljøloven og at forældre skal have mulighed for at klage i mine forberedelser til dagens møde har jeg læst arbejdstilsynets vejledning om undervisningspligtige unges arbejde

hele regelsættet er beskrevet af vejledningen fremgår de helt klare regler der gælder for unges arbejde både hvornår der er tale om arbejde hvilket arbejde der tilladt og hvilke regler der gælder for udførelsen af arbejdet herunder arbejdstid og hviletid jeg synes faktisk at feltet er dækket rimelig godt ind

også med på at der kan være en gråzone i forhold til de aktiviteter der ikke i lovens forstand kan betegnes som arbejde for eksempel deltagelse i talentshow alle der laver programmet er ansatte

omfattet af arbejdsmiljøloven men deltagerne det gælder både unge

hviler der efter min opfattelse et meget stort ansvar på arrangørernes og forældrenes skuldre for at varetage ikke mindst børnenes interesse eftersom det er frivilligt at deltage må man stoppe hvis der er noget man er utilfreds med vi kan ikke støtte beslutningsforslaget som det ligger

gerne åbne op for en drøftelse i forligskredsen af om den afgrænsning der er

stadig væk er fyldestgørende men jeg vil ikke gå på kompromis med princippet om at børn ikke

har læst at arbejdstilsynet skriver at der er helt klare regler

gå hjem klokken sekstende men så blev det fra klokken ni til

det er ikke sådan at der i kontrakten står at det er de og de dage du skal øve

er aftalt med hensyn til arbejdstid eller de tider

så skal der gives en dispensation hvis ikke man gør det

har man jo brudt loven

har man mulighed for at klage det kan forældrene gøre og i yderste konsekvens kan

at sige til børnene i skal ikke deltage i det her der synes jeg

situationer hvor der er nogle ting der ikke fungerer som de skal men jeg vil godt stille

mener vi absolut at det er forældrenes ansvar at

det forældrene der sender børnene af sted

sammenligner man med andre ting som børnene

forældrenes ansvar i sidste ende det skal ikke være det offentlige der skal ud og kontrollere hvad børnene

jeg betragter ikke et talentshow som et arbejde det er en fritidsfornøjelse

jeg kunne jo lige så godt have bedt ministeren om at

være sådan at at der er noget som man kan sige

at hvis vi har arbejdstilsynet inde over

børnearbejde og det det har vi ikke her i danmark men lad nu fritidsbeskæftigelse og fritidsfornøjelse være én ting og så decideret arbejde

hvis der er nogle gråzoner vi kan rette lidt op på i

det undrer og bekymrer børnerådet at børn og

unge i talentshows hverken betragtes som arbejdende for en arbejdsgiver eller som frivillige og dermed ikke er omfattet af arbejdsmiljøloven men til gengæld kan jeg fortælle herre bent bøgsted at alle mulige andre

i et talentshow alle de voksne er beskyttet både igennem arbejdsmiljøloven og

men for dem der er under tretten år siger man nåh nej men det er vel ikke et rigtigt arbejde det skal jeg da love for at mange af de børn der deltager i det oplever det som

og når det nu entydigt anbefales både af børnerådet og af

under tretten år der selv aktivt går ind og

det er forældrene der er med i

og derfor har forældrene også et ansvar jeg tror vi vil få en helt anden situation hvis arbejdstilsynet skulle ind over mange

aktuelt at have børn med i branchen men

der flere ting i det og at vi flytter kompetencen fra politiet til arbejdstilsynet det er jo

flytter det væk så der ikke er noget for der er jo noget i dag

de bedste kompetencer i arbejdstilsynet det giver i øvrigt også forældrene som herre bent bøgsted har nævnt nogle gange en mulighed for at få klageadgang gennem arbejdstilsynet

godt forstå hvorfor socialistisk folkeparti kommer

vi beskytte vores børn mod dårlige vilkår

helt på linje med beslutningsforslaget kan jo lidt forenklet sagt

også sagt tidligere i dag inddeles i tre punkter første del af forslaget handler som bekendt om hvilken myndighed der skal vurdere og eventuelt give tilladelse til om børn under tretten år kan få en arbejdstilladelse jeg synes selvfølgelig at det er vigtigt at vi hele tiden

på den bedst mulige måde

egentlig vores samfund generelt derfor synes jeg også det

den her del med justitsministeren men jeg hæfter mig særlig ved at politiet har oparbejdet en meget stor viden og erfaring i de årtier de har haft ansvaret for arbejdstilladelser til børn under tretten år

jo netop med til at skabe

forslagsstillerne efterspørger

anden del af forslaget handler om at børn over tretten år der deltager i talentshows skal være omfattet af arbejdsmiljøloven

gælder arbejdsmiljølovgivningen så længe der

om et arbejde

samme vilkår som hvis barnet deltog i en hvilken som helst anden konkurrence

er grundlag for at lave særregulering udelukkende for børn der deltager i talentshows

arbejdsmiljølovgivningen det smitter forhåbentlig af på hele arbejdspladsen også på de børn og unge der deltager i talentshows omend det er i kortere eller længere tid den sidste del af sfs forslag handler om klageadgang nærmere bestemt for børn under tretten år og deres forældre dertil vil jeg egentlig bare sige at der allerede i dag eksisterer gode muligheder for at klage til arbejdstilsynet

sådan at man mener at arbejdsmiljøreglerne ikke bliver overholdt

enig i intentionerne i sfs beslutningsforslag men på trods af at vi forstår hensigten bag det her forslag kan vi ikke på baggrund af de betænkeligheder jeg har været inde på nu

så skal jeg endnu en gang på vegne af ordføreren for det konservative folkeparti meddele

politiet har kompetencen

som i talentshows er ulønnede og så er der andre der

at vi kan rumme det i det samme forslag men det er jo forskellige situationer

i min ordførertale vi siger at der har politiet

at forklare alt det der ikke kunne lade sig gøre og det skulle bare puttes nogle andre steder hen så den ros skal ordføreren for venstre da have det er en god start

som ordfører her i salen og man må da håbe at den holder ved for den pågældende ordfører

han så landede det samme sted som de andre er jo så beklageligt men det mindste man kan gøre

enhedslisten kan faktisk godt støtte det i den

og så videre jeg er nu ikke helt sikker på at herre bent bøgsted er helt i overensstemmelse med tidsånden blandt de unge mennesker om at det er

med mit ringe kendskab til mine børnebørns

kan jeg godt forestille mig at der i mange familier er et godt pres på forældrene for at børnene kan komme til at deltage fordi der er så meget meget identitet forbundet med alt det her

altså en branche hvor der virkelig er flydende grænser og hvor det vel heller ikke er helt ualmindeligt

når man bliver lidt større at man skal arbejde gratis for at man overhovedet kan komme i betragtning i underholdningsbranchen så jeg synes at det er rigtig godt at få noget fokus på det her et af kernepunkterne

politiets formand selv har har peget på

har arbejdstilsynet den fornødne kompetence de skal i forvejen holde øje med om arbejdsmiljøloven bliver overholdt

naturligt end at de også fik ansvaret for den del som det her

peger på så jeg synes at der er rigtig

saglige argumenter for at gøre det

det er for billigt at henvise til det tager vi op i forligskredsen det er jo sådan set den negative side af

forligsbelagte der er nogle partier der har aftalt at sådan skal det være og enhedslisten er da også med i nogle af dem men nu ligger der altså et konkret

gå positivt ind i det når alle i øvrigt er enige om at her er der nogle

positive intentioner

i stedet for at sige det tager vi op i forligskredsen og så forsvandt det ind i forligskredsen og siden var der ikke nogen der så noget til det

det er jo sådan det tit går med det lad os nu bare være ærlige så jeg synes at

konstruktiv diskussion og lad os prøve om vi kan lave en beretning i i fællesskab

forslaget får en lidt bedre skæbne

i udvalgsbehandlingen det vil enhedslisten i hvert fald gerne

at børn under tretten år kan arbejde overgå til arbejdstilsynet lade børn der deltager i talentshows være af arbejdsmiljøloven og skabe en klageadgang i liberal alliance ser vi ingen politisk grund til at lade opgaverne med at give tilladelser overgå til arbejdstilsynet og vi præsenterer os heller ikke

til beslutningsforslaget vi mener at spørgsmålet om hvilken myndighed der skal varetage denne opgave må bero på nogle praktiske overvejelser og her kan man jo bemærke at bedømmelsen af enkeltpersoner ligger uden for arbejdstilsynets nuværende fagområde

politiets nuværende varetagelse af det her område

man kræver på et ekstremt snævert område når man som amatør deltager i en konkurrence

tale om et arbejdsgiverforhold hvor almindelige arbejdsmiljøregler

lave sige ret bureaukratiske særregler bør man efter vores opfattelse have vist hvorledes talentkonkurrencer adskiller sig fra andre typer af konkurrencer på et højt niveau og at der på området er omfattende problemer man bør ikke løse teoretiske problemer med konkret lovgivning i forhold til klageadgang er jeg lidt usikker på hvad der egentlig menes

og hvis det er møntet på de her talentshows mener jeg

må være væsentlig lettere at tage en snak med producenterne som jo også er interesseret i at tilbyde nogle ordentlige vilkår så de også kan få deltagere i fremtiden

tro på at fordi producenterne på længere sigt har brug for at tiltrække

opfører sig pænt jamen altså virkeligheden viser jo lige præcis det modsatte at vi bliver nødt til at have reguleringer især når det kommer til så vigtige ting som arbejdssikkerheden og arbejdsmiljøet og her taler vi oven

at løse med meget konkret lovgivning på et sindssyg snævert felt

men at lave konkret lovgivning på så snævert

lange arbejdsdage der er alt for sene arbejdstider

og der er for meget ventetid for de børn som nogle gange sidder og skal vente og vente

det er superrelevant at sf fremsætter beslutningsforslaget

også lidt penge på det og så bliver der tjent ganske mange penge på at de her børn performer

er det design som som sf foreslår der skal til for

diskutere altså identificere gråzonen tydeligere og så kvalitetssikre de her indgreb der skal til for at sikre at børn ikke er

er man kan klage over det er vi også lidt uklare på men vi synes egentlig at vi i udvalget burde tage en runde

give det her beslutningsforslag en chance

omfattende og skrappe regler det er et velfærdssamfund

vej hos os gør det faktisk indtryk når både børnerådet

er til stede i tilstrækkelig grad

finansiering jeg synes sådan set at ministeren var

og det er der ikke så meget af i selve beslutningsforslaget derfor vil jeg være varsom med bare lige

men jeg håber at ordføreren og en bred kreds af partier vil

en bred kreds der vil støtte at

som forbedrer de her børns retsstilling

et ordentligt arbejdsmiljø

man har fået dispensation dispensation til

en konkret opgave som et arbejde det er det

er det selvfølgelig i meget høj grad forældrenes ansvar men hvad

til at tage det ansvar på sig det er jo det vi her taler om og det vi generelt

at sikre at alle har de rettigheder det synes jeg er vigtigt og jeg synes det er vigtigt at vi går foran

hvordan skulle vi ellers kunne pålægge andre andre steder at

det skal ske så på den ene eller den anden måde at finde frem til at vi får forbedret

og forældres fascination af underholdningsbranchen

for at leve nogle drømme ud og vi elsker vel alle at se glade

børn folde deres talent ud børnene langt de fleste langt det meste af tiden elsker det og sådan skal det være

i film skuespil på teatrene og i talentshows det ser lidt for akavet ud hvis voksne skal spille alle børnerollerne ja måske lige med undtagelse af bubber som et enkeltstående tilfælde og selv han har vel en udløbsdato i den her tid

følger titusinder tv serien der kommer en dag andre titusinder har som jeg selv set filmen i biografen vi rystes og frastødes af den måde børn blev behandlet på før i tiden og vi er vel også alle sammen imponeret over børnenes præstationer i filmen men hvem passede på børnene imens

selv om det er et arbejde børnene udfører er netop den her branche ikke beskyttet af de samme regler som resten af arbejdsmarkedet børnekonventionen beskriver børns ret til at blive beskyttet mod arbejde som griber ind i uddannelse udvikling samt barnets ret til hvile og fritid

børn i underholdningsbranchen har engagerede voksne omkring sig men ikke alle har kompetencer til at arbejde sammen med børn og der er stor forskel på hvordan børn behandles nogle teatre har en flot politik der beskytter børn mod overlast

børn i talentshows typisk er dårligere stillet det er med andre ord rene tilfældigheder der afgør hvordan børn behandles

ikke være bekendt som samfund

beslutningsforslag handler alene om børnenes arbejdsforhold og ikke om de udfordringer som i øvrigt måtte komme af den eksponering som underholdningsbranchen også giver børn

børns oplevelser og udfordringer i den forbindelse må klares andre steder voksne har arbejdsmiljøloven arbejdstilsynet og faglige organisationer at læne sig op ad men hvad med de svageste på arbejdspladsen nemlig børnene i canada har man vist vejen ved at gå langt i forhold til at beskytte børnene måske skulle vi tage at se nærmere på deres erfaringer som jeg ser det er der brug for nye og rene linjer

sf at arbejdstilsynet overtager politiets opgave med at give arbejdstilladelser til børn under tretten år og desuden skal arbejdstilsynet fremover behandle

vi mener at arbejdsgiverne på de enkelte medieproduktioner skal forpligtes til at sikre trygge rammer for børnene og det kan ske ved at der er en børneansvarlig på de arbejdspladser hvor børnene arbejder en der ser opgaven i børneperspektiv

som en ældreordfører bliver glad over at læse men desværre er det ikke kun solstrålehistorierne der har fyldt spaltepladserne og sendefladerne men derimod alt for ofte historier om omsorgssvigt uværdige forhold og konkurser

historier om mennesker som med rette havde forventet en kærlig omsorg men som i stedet er blevet svigtet af det samfund som burde have været der for dem det bør vi ikke acceptere i et ordentligt velfærdssamfund

naturligvis altid vil ske fejl hvor mennesker er involveret føler vi i dansk folkeparti et ansvar for at undersøge om disse fejl kan undgås og en forpligtelse til at gribe ind de steder hvor fejlene kan undgås det er jo ikke bare billeder på fjernsynet og blæk på avisernes papirer men beretninger om mennesker af kød og blod som ikke har fået den trygge alderdom de havde håbet på

der med ældreministerens egne ord prioriterer ældreområdet højt påtænker at ville iværksætte

helt klart at alle plejetrængende ældre selvfølgelig skal have en ordentlig og værdig behandling de skal den hjælp og støtte som de har behov for og der skal være den nødvendige tid til plejen for vores ældre fortjener en værdig pleje og omsorg

individuelle behov regeringen vil arbejde for at sikre at alle ældre får en god og værdig pleje for en værdig ældrepleje er en af grundstenene i vores velfærdssamfund der er plads til forbedringer i ældreplejen det så vi blandt andet med eksemplerne fra tv to tilbage i december sidste år for mig er det ikke værdigt hvis man skal vente en time

at komme på toilettet eller hvis man ikke kan komme i bad selv om man har behov for det slet ikke

også advare imod at vi kommer til at tale ældreområdet ned i et sort hul vi skal nemlig huske på at ældreplejen i mange kommuner

beboerne har værdige forhold og personalet møder beboere og pårørende med overskud og i øjenhøjde det har jeg blandt andet konstateret på mine ture rundt i landet

plejehjem hvor der i høj grad var fokus på at styrke de ældres selvbestemmelse og valgfrihed i forhold til hvordan de ønsker at leve som det tydeligt fremgår af regeringsgrundlaget prioriterer regeringen ældreområdet vi fører en ældrepolitik med afsæt i ældrekommissionens fem grundlæggende værdier som jeg selv sætter meget højt de fem grundlæggende værdier handler om at ældre borgere der får hjælp fortsat har indflydelse på eget liv

at medmenneskeligheden er i fokus i plejen

få gode oplevelser og at vi sikrer alle en værdig afslutning på livet det er værdier som vi bør styre efter alle steder i ældreplejen selvfølgelig er vi i regeringen meget bevidst om at den demografiske udvikling indebærer at der i fremtiden bliver flere ældre men det er vigtigt at holde fast i at stigningen i antallet af ældre ikke nødvendigvis forudsætter en tilsvarende stigning i ældreudgifterne det skyldes

og arbejder med nye og bedre løsninger ved brug af velfærdsteknologi og bedre organisering af arbejdet samtidig er sundhedstilstanden blandt de ældre samlet set forbedret også selv om ældre på plejehjem i dag typisk er stærkt svækkede og mange har demens vi har i de tre partier der nu udgør regeringen sammen

finanslovsaftaler der styrker ældreområdet

blev vi enige om en samlet model for hvordan vi sikrer mere værdighed i ældreplejen med indførelsen af værdighedspolitikkerne er det nu et krav at den enkelte kommune beskriver sine overordnede værdier og prioriteringer på ældreområdet det er et meget vigtigt skridt for på den måde har vi nu sat værdighedsdiskussionen på dagsordenen i alle otte og halvfems kommuner

og medarbejdere fået en rigtig god mulighed for at tage en dialog med deres lokalpolitikere om hvordan vi sikrer at plejen og omsorgen i kommunerne udføres med værdighed værdighedspolitikkerne står ikke alene i finanslovsaftalen for to tusind og seksten blev der til at understøtte politikkerne afsat en milliard kroner ekstra årligt til en mere værdig ældrepleje hvis vi ser på udgifterne til ældreområdet

budgetteret med øgede udgifter til ældreområdet på en

kroner i forhold til to tusind og femten

kommunernes budgetter for to tusind og sytten viser at kommunernes udgifter til ældreområdet stiger med yderligere nul

kroner fra to tusind og seksten til to tusind og sytten når der tages højde for det løft der følger af finanslovsaftalen fakta er altså at kommunerne samlet set bruger flere penge på ældreområdet

dækker blandt andet over tre hundrede og firs million kroner årligt fra to tusind og sytten og frem til en klippekortordning

hjælpen skal bruges til aktiviteter ud over den daglige pleje

hvad tiden skal bruges på derudover er der afsat en pulje på fire hundrede og halvtreds million kroner i to tusind og sytten til bedre mad til ældre

gerne være med til at få madlavningen tilbage på plejehjemmene og tættere på beboerne for et plejehjem er beboernes eget hjem og til et hjem hører et køkken et andet vigtigt område er indsatsen over for mennesker med demens og deres pårørende demens er en forfærdelig sygdom en sygdom som vender op og ned på tilværelsen ikke kun for den enkelte men for hele familien mange steder er man kommet rigtig langt med at forbedre indsatsen på demensområdet og mange medarbejdere og frivillige gør dagligt en stor og kvalificeret indsats for at skabe en god og tryg hverdag for mennesker med demens og deres pårørende men vi kan gøre det endnu bedre

jeg også glad for at regeringen og satspuljepartierne i december sidste år blev enige om den endelige aftale om en ny national demenshandlingsplan

en handlingsplan som prioriterer fire hundrede og halvfjerds million kroner til nye initiativer som skal give hele demensområdet et historisk løft og give mennesker med demens et trygt og værdigt liv med demenshandlingsplanen vil vi sikre bedre kvalitet i udredningen og behandlingen af mennesker med demens ligesom vi vil sikre en pleje og en omsorg der baserer sig på den nyeste viden og som tager udgangspunkt i det enkelte menneskes behov demenshandlingsplanen indeholder mange gode initiativer og jeg er blandt andet glad for at der afsættes midler til et praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner at der igangsættes en indsats i forhold til pårørende

flere demensegnede plejeboliger i satspuljeregi

igangsat et initiativ om nationale kvalitetsindikatorer i ældreplejen det skal undersøges om der er mulighed for at udvikle

fem overordnede kvalitetsindikatorer der skal måle kvaliteten af ældreplejen arbejdet er

med henblik på at få input til relevante kvalitetsindikatorer

også se på om erfaringerne fra andre lande kan bruges i dansk sammenhæng for eksempel ved jeg fra mit besøg i holland for et par uger siden at de også der barsler med nogle nye kvalitetsindikatorer for ældreplejen i den sammenhæng vil jeg gerne slå fast at hovedfokusset i arbejdet skal være på hvilken forskel hjælpen gør for de ældre det er ikke meningen at vi skal indføre nye procestiltag blot for styringens skyld for at vi kan have en god ældrepleje

nemlig vigtigt at medarbejderne kan koncentrere sig om kerneopgaven at yde pleje og omsorg for de ældre

er også derfor at jeg sammen med kl har igangsat et arbejde der med inddragelse af foa dansk sygeplejeråd og andre centrale parter parter skal pege på unødvendige regler og dokumentationskrav krav der kan lempes eller fjernes for at frigøre tid som de ansatte kan anvende på omsorg og pleje en værdig ældrepleje handler også om indflydelse på eget liv og plads til det frie valg det er et centralt mål for regeringen at borgerens behov og ønsker danner rammen om den hjælp der ydes vi er ikke alle ens og vi har forskellige ønsker og behov det gælder for ældre ligesom det gælder for alle andre ældre skal derfor opleve et forskelligartet udvalg og have mulighed for at vælge netop den leverandør der opfylder deres behov mange ældre er nemlig glade for det frie valg og mange benytter det til at vælge en privat leverandør

for vi går derfor i dialog med kl og erhvervsorganisationerne for blandt andet at drøfte de anbefalinger

forebyggelse af konkurser som parterne har aftalt vi vil blandt andet drøfte om principperne er tilstrækkelige om kommunerne bruger anbefalingerne rigtigt og hvordan vi sikrer at alle kommuner bruger de nye principper parallelt med dette laver vi også et serviceeftersyn af ændringen af fritvalgsreglerne som den tidligere s r sf regering gennemførte tilbage i to tusind og tretten på den baggrund vil regeringen i løbet af sommeren invitere folketingets partier bredt til en drøftelse af udfordringerne og svarene herpå så vi fremadrettet kan sikre hensigtsmæssige rammer for det frie valg på ældreområdet lad mig således her til en afslutning gentage at vi i regeringen har et stort fokus på ældreområdet og de udfordringer

er på området det fremgår både af regeringsgrundlaget og alle de konkrete initiativer som er blevet igangsat de seneste år jeg vil også gerne tilkendegive at vi i regeringen selvfølgelig fortsat vil følge udviklingen på ældreområdet så det også fremover sikres at ældre der har behov for hjælp tilbydes en værdig pleje hvor der er respekt for den enkeltes selvbestemmelsesret

pårørende eller en stor opsparing

som gør danmark til et godt samfund at bo i alligevel er der en udvikling i gang hvor man enten selv skal råbe op for at få den hjælp man har brug for eller man skal have stærke pårørende der kan gøre det for en det et symptom på at en del af velfærdssamfundet er i krise

det falder tilbage på det politiske system da det er os der sætter de rammer som velfærdssamfundet skal agere inden for

ikke har den direkte adgang til ministeren som jeg har om hvad de ville sige til ministeren hvis de havde chancen samstemmende for alle der svarede var flere hænder og mere tid det var ikke for meget bureaukrati eller for lidt velfærdsteknologi der fyldte hos hverken pårørende eller ansatte men flere hænder først og sidst

selvfølgelig kan man nå et stykke ad vejen med at fjerne overflødigt bureaukrati eller bruge teknologi til at lette arbejdet men hvis man stirrer sig blind på disse redskaber og fornægter behovet for flere hænder har man ikke forstået omfanget af udfordringerne faktum er at danskerne heldigvis bliver ældre og ældre

i ældreplejen der er simpelt hen ikke så meget papirarbejde i sektoren at den opgave kan løses ved at skære i i papirstakkene og at påstå andet ville være at nægte at se realiteterne i øjnene med fødslen af den nye trekløverregering har vi fået en ældreminister for første gang har vi nu en minister som alene skal have fokus på ældreområdet det peger i retning af en regering der har ambitioner på de ældres vegne og den nye minister siger jo også at hun repræsenterer en regering

i dansk folkeparti vil vi holde ministeren op på sit ord

selv en opgave med at sikre at der er de nødvendige rammer til at løse opgaven på ordentlig vis derfor er vi også glade for at vi sammen med regeringspartierne har kunnet styrke ældreområdet med milliarder i forbindelse med de to finanslove der er vedtaget siden valget hvis vi skal de forfærdelige historier til livs der har udløst denne debat her i dag er der én opgave

med opgaverne det er det fundament en værdig og tryg ældrepleje

jeg skal som afslutning på vegne af dansk folkeparti venstre

og økonomien forbundet hermed hvis serviceniveauet skal fastholdes folketinget finder at ældre borgere der ikke længere kan klare sig selv skal have den hjælp de har behov for og at der skal være den nødvendige tid og varme hænder til indsatsen folketinget noterer at der med finansloven for to tusind og seksten blev afsat en milliard kroner årligt til ældreområdet til understøttelse af værdighedspolitikkerne og i finansloven for to tusind og sytten er afsat to milliard kroner over fire år til bedre mad og øget selvbestemmelse folketinget noterer sig det igangsatte arbejde med forebyggelse af konkurser i ældreplejen og forventer at blive inddraget i dette folketinget forventer at regeringen følger udviklingen på ældreområdet herunder med flere ældre så værdighed og selvbestemmelse sikres i alderdommen

vi ved jo at hvis man bare skal følge med den udvikling at der kommer flere ældre så skal vi minimum have en vækst i det offentlige forbrug på nul

procent men vi har en regering som siger at man har en ambition om at det kun skal være det halve så hvordan stiller det dansk folkeparti

kan dansk folkeparti støtte en aftale som ikke som minimum lever op til

mulighed for at have indflydelse på deres egen økonomi men det er klart at hvis vi ser en aftale som peger i retning af at ældreplejen ikke kan følge med og at ældreplejen bliver udhulet så må vi jo se på andre tiltag som kan løfte området

og det er jo så et af de redskaber vi må gribe til men vi har et stærkt fokus på at ældreplejen ikke bliver udhulet og vi vil selvfølgelig også opfordre regeringen til at prioritere området som de jo selv siger de gør også i forbindelse med

ikke er et flertal i folketinget som

den holdning man nu engang har om at der skal være en bedre økonomi til kommunerne så hvorfor

på den her måde bare en blankocheck til regeringen

at den kan føre en hvilken som helst politik over for kommunerne og også

overlader det til folketinget at fastsætte den kommunale økonomi

det jo den situation vi må forholde os til

en aftale indeholder jo mange delaftaler

summen af dem og hvis vi på ét

vil vi ikke på forhånd sige at ældreområdet kommer til at være

faktum er jo at dansk folkeparti gennem mange år siden to tusind og ni har

stemt for alle de der kommuneaftaler som faktisk har gjort at kommunerne har langt færre penge til velfærd end de havde i to tusind og ni

er dansk folkepartis tilgang til det men det jeg gerne høre

kan sikre at der også bliver taget højde for det stigende antal ældre og det stigende antal plejekrævende ældre

og vil dansk folkeparti benytte sig af flertal ovre til venstre i salen

procent da var noget der skulle til for

se når aftalen er landet i forhold til hvilken vækst vi ser er

siger at der skal en vækst på nul procent til i den offentlige sektor for at sikre at serviceniveauet på alle områder bredt set kan fastholdes det er det mål vi sigter efter man kan sige at

gået i den rigtige retning så har vi de to

og sidste år var det vist nul procent så der er jo den vækst som bliver anbefalet til trods for regeringens ambitioner om at

sikre at der kommer en tilstrækkelig vækst så

i antallet af ældre og som jo fylder meget i økonomien

det skal vi have løst men hvordan vil dansk folkeparti gøre det vil dansk folkeparti benytte sig af de flertalsmuligheder som jo tegner sig hvis man kigger over til venstre side af salen

det kan være at vi bliver skuffet senere i dag

flertal er sådan set ikke i fare på grund af dem men det er klart er hvordan vi vil sikre det det kan vi ikke vi kan ikke garantere noget vi har dog syv og tredive medlemmer af folketinget kan ikke sikre noget men vi kan se at det samarbejde vi har

med regeringen har ført til de vækstrater som der er behov for for at sikre velfærden så klog af erfaring vil jeg sige at

i den rigtige retning til trods for de ambitioner som regeringen har

for regeringen at deres ambitioner om en lav vækst

en værdighedsmilliard og at der er afsat milliarder til bedre mad men det gør det jo ligesom ikke i forhold til pleje og bedre behandling og hjælp til at komme på toilettet

flere plejekrævende personer så det er klart at det vil vi også blive nødt til at se fremadrettet og holde regeringen op på at

hvis hvis man ikke kan blive enige om en god økonomiaftale

for nuværende

ministeren på talerstolen her senere hvor vi kan stille

kan vi jo sige til dem der følger med derhjemme og måtte undre sig altså at det havde vi ikke lejlighed til i første omgang sådan

hvor en af de fornemste opgaver er at sikre at

vi alle med tryghed i sindet kan gå alderdommen i møde altså seniorårene

hvor vi er mere grå i toppen og det kræver altså en ældrepleje af høj kvalitet derfor er det så bekymrende og

tror det rører noget i os alle sammen når der kommer eksempler frem som dem på tv to hvor ældre sidder i gennemvåde bleer

ældre der ellers ikke har nogen problemer med deres blærer får ble

på fordi der ikke er tid til at hjælpe dem på toilettet

af deres seng selv om de ønsker det og det er jo ikke kun tv to der kan fortælle de her historier seneste har jyskevestkysten haft lignende eksempler hvor pårørende beskriver at der ikke er hænder nok til hverken

hygiejne eller ældre der sidder alene og passive i

men de her eksempler viser jo at området er presset og vi må også konstatere at

nedsat en taskforce som vi har hørt meget om således også

afbureaukratisering har ministeren jo ikke kunnet garantere os at pengene efterfølgende vil kunne blive i ældreplejen og

at vi ikke kan få den garanti for

skjult spareøvelse i taskforcen sidder

i øvrigt heller ikke repræsentanter for sosuerne og sygeplejerskerne men

heller ikke dansk ældreråd eller ældre sagen

i selve taskforcen selv om de har meldt sig frivilligt og det undrer mig ærlig talt

over for at ministeren ikke kan garantere at de penge der måtte blive frigjort ved afbureaukratisering kan blive

man ikke vil lade repræsentanter for medarbejdere og de ældre komme med ind i selve taskforcen og lave anbefalingerne jeg mener vi skulle gå grundlæggende anderledes til det socialdemokratiet har foreslået et egentligt partnerskab

kommuner faglige organisationer og andre gode kræfter sætter sig sammen for at finde

til de kerneopgaver og den pleje og omsorg

på ældreområdet heldigvis er den

overordnede udfordring der handler om økonomien som også blev berørt i debatten her før jeg kom på talerstolen

viste at tre ud af ti medarbejdere mente at de ældre kun

i ringe grad eller slet ikke får en værdig omsorg og ældrepleje tre ud af ti er jo uhyggeligt og det siger noget om hvor presset

have tid til kerneopgaverne

så kigger på regeringens målsætning om at det offentlige forbrug kun skal stige med nul procent årligt

altså bare endnu sværere at se hvordan det her skal hænge sammen i fremtiden vi har været forbi det det kan

men det er altså mellem en hel og halvanden milliard kroner der vil mangle hvert eneste år det svarer til at der vil være sekstentusind færre offentligt ansatte i

og fem og tyve og man skal ikke have læst mange år på fine skoler for at regne ud at det

hvilke ting ministeren vil møde frem med i

ministeren endda kommer fra et parti

sektor hvordan pokker vil man få det til at rime med en mere værdig ældrepleje det er

fem og tyve forhandlingerne har afsat midler til sikre at væksten kan følge med det stigende antal ældre

det skylder vi de ældre der har knoklet et langt liv og

tage godt hånd om dem når alderen presser

så var ministeren også så venlig at nævne nogle af de aftaler vi er sammen om som

demenshandlingsplanen og det er jo meget godt

garanti for at de frigjorte midler kan blive

der ikke kan gøre det op for de voldsomme

så havde jeg glædet mig til at høre hvilke yderligere tiltag regeringen havde i støbeskeen og jeg må sige at jeg står lidt skuffet tilbage i forhold til ting der peger fremad

det er folketingets klare opfattelse at alle ældre der ikke længere kan klare sig selv skal have en værdig hjælp og pleje det forudsætter at medarbejderne har tilstrækkelig tid til nærvær omsorg og aktiviteter for de ældre samt frihed til at bruge deres faglighed folketinget konstaterer at der frem mod to fem og tyve bliver over tohundredetusind flere ældre over halvfjerds år hvilket stiller nye krav til ældreomsorgen og til at den økonomiske udvikling følger med demografien hvis serviceniveauet skal fastholdes

som regeringen lægger op til i regeringsgrundlaget vil medføre velfærdsforringelser for de ældre og dårligere arbejdsbetingelser for de ansatte i ældreplejen folketinget noterer

det igangsatte arbejde med forebyggelse af konkurser i ældreplejen og forventer at blive inddraget

folketinget forventer at regeringen følger udviklingen på ældreområdet og prioriterer dette så alle

dengang men lad nu fortidens synder være fortidens synder hvordan vil socialdemokratiet fremadrettet

finansministeriet sikre at der vil være penge nok

at kommunerne ikke fjerner økonomien fra

det holdt hårdt alle var med til at betale regningen det var man også i kommunerne

er så paradoksalt at man åbenbart fra regeringens side tror at der er så meget mere at komme efter derude

skumme så den oplevelse som dansk folkepartis ordfører har haft

kommer det rigtige sted hen

men man skal selvfølgelig være varsom med at gøre det for meget for så bliver det de såkaldt kolde hænder og ikke de varme hænder der får gavn

kan socialdemokratiets ordfører ikke blive lidt skarpere på om man vil målrette pengene altså om det vil være den taktik man går efter eller om

generelle tilskud og er det i øvrigt et udtryk for at man som socialdemokrat garanterer at der vil

svar at sige at nogle gange kan det give mening at øremærke og målrette men

da vi øremærkede vores ældremilliard da vi havde regeringsmagten

tilstand som ældreplejen har i dag som den socialdemokratiske ordfører jo

en våd ble eller ikke kan komme op af sengen

gerne vil det har vi slet ikke taget fat på hvis vi opnår en en vækst på nul

kan støtte en kommuneaftale som ikke indeholder en sådan vækst på nul

aftale med kommunerne her i løbet

at forhandle en økonomiaftale på plads med kommuner og regioner som lever op til det man politisk vil som regering regering det falder så også tilbage på regeringen hvad

man forhandler på plads jeg vil da sige at jeg er enig med dansk folkeparti

efter vi har fået en ældreminister for første gang i danmarkshistorien har vi nu

forhandle en fornuftig økonomiaftale med kommuner og regioner på ældreområdet eller ej det kan vi jo få at se men det er nu engang regeringen der forhandler med kommuner og regioner

som mener at kommunerne skal have en bedre økonomi end den

kommunerne kan få en bedre økonomi som blandt andet kunne komme de ældre til gavn jeg synes det er sådan lidt ansvarsfralæggelse

skal man sige tager stilling konkret til hvad det er for en

økonomisk ramme som regeringen forhandler sig frem til med kommunerne altså hvorfor bruger man ikke

på mål for det må de stå til ansvar for det må de forhåbentlig forklare

hvis det er en rigtig dårlig aftale hvis ikke man indfrier de ting vi har hørt ældreministeren stå og sige

har ikke nogen intentioner herre finn sørensen

hvis det betyder at det skulle være en blankocheck tværtimod

at ansvaret påhviler meget tydeligt

om der var en voldsom nedgang men hvis man tager dem fra

fire tusind flere offentligt ansatte under helle thorning schmidt og det man overordnet set kan sige er at under sr regeringen

steg de realiserede kommunale serviceudgifter med to milliard kroner der blev altså brugt

milliard kroner mere på velfærd da vi gik ud ad døren end da vi gik ind ad døren

det sådan set holdt hårdt mange steder alle steder det tror

fjortentusind færre offentligt ansatte

den her regering bruger markant flere penge end den tidligere siger

altså der er også kommet flere plejekrævende ældre så det skulle da gerne være sådan og

krystalkuglen står det jo sort på hvidt i regeringsgrundlaget og

set også i økonomisk redegørelse at man ikke vil lade pengene følge med det stigende antal ældre ikke fordi pengene ikke

lige prøve helt kort og præcist at sige hvad

den anden del er at ønskescenariet for s

sikkert er at komme i regering igen hvad er det så man vil gøre ud over det

ofte med støtte fra og initiativer

at betyde så er tanken om

jo heller ikke en tanke som er helt ny eller har groet i den her regerings have det var noget af det

indførte så vil jeg sige helt overordnet set

grundlæggende omstilling af ældreplejen

handlede om at når man møder den ældre fra kommunens side har man pligt til at starte med at sige at hvordan kan vi investere i dig hjælpe dig træne dig så du kan vende tilbage til at kunne det du hele tiden har kunnet i stedet for den historisk klassiske tilgang hvor man visiterer

foregået lige kønt i alle kommuner vil jeg gerne sige men det er jo en helt rigtig omstilling og det er jo den der skal

at stadig flere ældre kan stadig mere i deres liv

så det bliver grundprincippet fremover altså at

sagde at man vil følge området det er sådan lidt en politisk floskel at sige det for det

det med at øremærke midler den milliard som

nævnte var øremærket blev man jo

har det ikke været et skridt i en noget bedre retning i forhold til en mere værdig ældrepolitik

derfor synes jeg det ville være forkert at stå her på talerstolen og sige at vi skal øremærke alt i al evig fremtid med hvad det i øvrigt betyder af øgede arbejdstimer på kontorerne

administrationen i stedet for ude i ældreplejen

jeg tror vi har brug for at gøre det nogle gange men man skal gøre

øremærket og man har sådan en fornemmelse af at nu er pengene forsvundet ned i et stort sort hul og der også er lavet lidt asfalt og andre ting for den

jo kommet med værdighedsmilliarden hvor vi har fået den øremærket

lidt spøjst at vi hørte fra

ordførerens egen partifælle borgmesteren i aarhus at han hurtigt var ude og skyde det her ned og sige

vi fra regeringens side eller fra christiansborgs side ikke skulle bestemme serviceniveauet så han sparede andre steder hvor han kunne hente værdighedsmilliarden ind sådan at han fik et nulsumsbudget ud af det

jeppe jakobsen kaldte det

i forvaltningen og også ude på de enkelte plejehjem og hjemmeplejeenheder der skal få de her ting til at gå op når tingene er meget øremærkede

lidt i håret altså for eksempel klippekortet i forhold til ældre på plejehjem jeg har

de har fået det til at glide rigtig godt og fornuftigt og ubureaukratisk ind i hverdagen i plejen af de her meget plejekrævende ældre det er man jo i dag når man skal på

en papirtiger som stjæler tiden og kontakten fra de ældre når man skal ind og

over for sin kommunalbestyrelse og sidenhen over for regeringen hvordan pengene

som ordføreren selv var så glad for at man fik indført så smuldrer pengene alle mulige andre steder hen vil ordføreren ikke

der diskussion om hvorvidt midler skal øremærkes eller ej

det er ikke en der er kommet med den nuværende regering det var også en vi havde løbende i den tidligere regering da

det var mig og andre der havde fornøjelsen af at sidde i forhandlinger

at vi bliver ved med at have jeg appellerer bare til at vi så også er ærlige omkring at

der ikke er helt så ønskeligt når vi øremærker man kan

for og som er beskrevet i regeringsgrundlaget så jeg vil sådan set bare

til at bekræfte at

økonomiaftaler for kommunerne under thorningregeringen som førte til et fald i

venstres stemmer der var en undtagelse hvor enhedslisten stemte for fordi der kom et meget beskedent løft i kommunernes økonomi det er det første jeg

ordføreren til at bekræfte altså at det var venstre der hjalp alle disse mange offentligt ansatte

jeg synes der er en rimelig god klar tekst

økonomien er nødt til at følge med demografien så jeg synes at vi skal glæde os over

en stor reduktion i i antallet af offentligt ansatte i administrationen og i forsvaret de nye tal her viser jo at hvis man trækker

særlig venstre har turneret med

ikke stå her overhovedet og skjule at det var en svær

jeg mener nu ikke at det er en helt rimelig kritik der

på finansministeren når han skal sidde og forhandle med kommunerne mit andet spørgsmål

finansministeren kommer med og vi skal give kommunerne den bedst mulige

fordi de gerne vil det er jeg helt sikker på have en økonomi

der er det bare at jeg synes det er en rigtig kedelig linje socialdemokratiet

for enhedslistens ordfører har fuldstændig ret i at grunden til at ældreministeren er ældreminister og statsministeren er statsminister

da klart at jeg er glad for at høre dansk

sige så klart her i dag at de har nogle forventninger og nogle ret klare forventninger synes jeg

det ikke bare er snak men at der er handling bag ordene og så den kommende finanslov det

ikke bare herinde men også ude i den danske befolkning

ud over at de skriver at

vil medføre velfærdsforringelser

procent det ved vi fra finansministeriet og vi ved at finansministeriet

efter og i øvrigt heller ikke foretage motivanalyse på det står der på den måde det er rart at

det igangsatte arbejde med forebyggelse af konkurser i ældreplejen og forventer at blive inddraget i dette

fremsatte et lovforslag netop om udbud i

det udbud også har

konkurser i hjemmeplejen som vi nu har set og hvis ordføreren skulle spole tiden tilbage er der så noget i

grundprincip som vi anerkender relativt bredt i folketinget

når vi nu ved at enhedslisten synes at det er noget pjat

stigende antal konkurser har vi jo sagt meget klart at vi mener at

analyse af alle konkurserne

hver især tror og de forskellige aktører hver især tror

peger på den lovændring som ordføreren nævner

der peger på kommunernes økonomiske prioriteringer

for en type virksomheder der byder ind

undersøgelse og så

den lovændring fra to tusind og tretten hvis det er

stort eller mindre behov for pleje og omsorg ja så er der varme hænder klar til at træde til når for eksempel de pårørende ikke magter opgaven eller ikke har mulighed for at løse opgaven

opgave på os at forsøge at løse en række af de åbenlyse udfordringer som ældre og omsorgsplejen står over for

taget initiativer som har krævet milliardprioriteringer og initiativer som har mere karakter af afsøgende eller opsøgende udvalgs og kommissionsarbejde lad mig komme med et par eksempler venstre gik til valg

alene i to tusind og seksten løftede vi sundheds og ældreområdet med tre

er sikret gennem et godt samarbejde med

som alene på sundhedsområdet er langt mere end hvad den tidligere socialdemokratisk ledede regering

har vi fået en selvstændig ældreminister med eget ressortområde

at ældreområdet har høj prioritet med finansloven for to tusind og seksten

at passe på vores ældre for nu blot at nævne et par eksempler

og de lokale ældreråd har fingeren på pulsen og ved hvor skoen trykker

mødt af var duften af lune frikadeller og hvilken liflig

så god mening at frivillige og ansatte dyrker stolemotion sammen om formiddagen og bagefter sætter sig sammen om middagsbordet og nyder de varme og frisk tilberedte frikadeller

livskvalitet og når vi nu har afsat fire hundrede og halvtreds million kroner til at bygge køkkener på plejehjemmene for

er en meningsfuld aktivitet

vi blandt andet i satspuljekredsen netop har fremlagt en ny national handlingsplan for demens som skal sikre tidligere opsporing

det er uværdigt vores syge og ældre skal ligge på trygge varme patientstuer og når de raske skal de hjem og måske skal de have lidt ekstra pleje i den første tid alt for ofte har vi hørt historier fra ældreplejen

heldigvis har styrelsen for patientsikkerhed involveret sig i sagen og jeg har en klar forventning om at der nu rettes op

man ønsker

er jo ikke blot omsorg og varme hænder

kunne leve det liv som man selv vælger

afgørende for os i venstre at der er noget at vælge imellem vi har ingen hellige køer i forhold til offentligt eller privat men vi står fuldt fast på at mennesker er forskellige og har forskellige behov

uanset om vi taler daginstitutioner skoler eller ældrepleje

for nu at bruge et lidt populært udtryk

og fritvalgsordningen

er rigtig gode eksempler på at palet af valgmuligheder når vi ønsker et serviceeftersyn af udbudsdelen af plejesektoren

jo fordi den lovgivning som den tidligere socialdemokratisk ledede regering gennemførte tilsyneladende er problematisk for fokus

en 11 stigning i udgifterne på ældreområdet men det betyder at vi skal hejse et opmærksomhedsflag så man ude i kommunerne holder fokus på velfærdsteknologi innovative løsninger

så vi i fremtiden også kan leve op til ældrekommissionens anbefalinger om en ældreomsorg

en værdig afslutning på livet venstre kan bakke op om

er udgifterne per ældre faldet

ikke sandt så vil ordføreren ikke bare bekræfte at også mens ordførerens parti har siddet

der bliver brugt per ældre medborger i det her land blevet stadig færre kroner og det er jo det der er årsagen til de meget kedelige historier vi ser i medierne

ældre ældre

skattelettelser i stedet for på at sikre at pengene følger med det stigende

astrid krag som tidligere sf sundhedsordfører jo kun

til at få de ældre medicinske patienter væk fra gangene og ind på trygge patientstuer

at vi mener det alvorligt når vi siger at vi prioriterer ældreområdet jeg nævnte i min ordførertale at

en ældreminister som har et selvstændigt ressortområde det er jo i allerhøjeste grad at prioritere ældreområdet ikke bare som noget man siger som dengang s sf og de radikale var måske i virkeligheden

da man lagde en plan frem om at nu ville man have de ældre medicinske patienter væk fra gangene måske var det

aftale man selv var med i

fremtiden som kunne gå til at sikre at økonomien fulgte med det stigende antal ældre som kunne gå til at sikre en værdig pleje og omsorg vil regeringen bruge på skattelettelser det står i regeringsgrundlaget

hvis serviceniveauet skal fastholdes

som socialdemokratiet er med i og nu læser jeg lige det op

stiller nye krav til ældreomsorgen og økonomien forbundet hermed hvis serviceniveauet skal fastholdes

at demografien ændrer sig og at at vi skal se på den økonomi som der er til at tage hånd om

jeg har sagt meget klart at vi fra venstres side har

flere penge med men hvordan hænger det så sammen når man har skrevet i sit eget regeringsgrundlag at man kun vil have en offentlig vækst på nul

det betyder jo at vi kommer til at se en fortsættelse af den udvikling vi allerede har set nu ikke bare fra sidste år til i år men

med den politik som regeringen lægger op til med sit eget regeringsgrundlag

ude i kommunerne bruger man samlet set flere penge på ældreområdet end man gjorde under den tidligere socialdemokratisk

både enhedslistens ordfører og socialdemokratiets ordfører

ja det gør der har vi prioriteret en værdighedsmilliard målrettet for eksempel flere varme hænder

i to tusind og seksten altså året efter

står og taler om den her der

følger med det forhold at der kommer flere ældre men også en udvikling der retter op på det forhold at der er sket nedskæringer i mange mange

end der gjorde under den tidligere socialdemokratisk ledede regering som enhedslisten jo

fokus på at sammensætningen af ældre

har et mindre plejebehov

nu var ordføreren inde på at vi skal udnytte velfærdsteknologien noget mere

i venstre har nogen forbehold for med hvilken hast man skal indføre de her nye teknologiske løsninger sådan

det kommer til at ske i et tempo som er foreneligt med det menneskelige perspektiv i det her sådan

der ikke er nogen der får presset noget ned over sig som de ikke er trygge ved har man nogen forbehold for hvor hastigt man skal gå frem med velfærdsteknologien

er der en alarm der går så det plejepersonale der er der om natten for eksempel er opmærksomme på at der

der er stået ud af sengen midt om natten det synes jeg er et rigtig godt eksempel på hvordan man kan holde øje med og vise omsorg for

ældre som kan have brug for det

indgribende på en forkert måde i

skræmt af en robotstøvsuger fordi

bliver plejekrævende sådan at vi ikke får væltet noget over i hovedet på folk som egentlig ikke er klar til at tage imod

en robotstøvsuger et lagen på sengen som som reagerer hvis man tisser i sengen brikker nede på gulvet ved siden af sengen der reagerer hvis man træder ned på det

alarm i lommen der reagerer hvis man går ud af en

at tid der skal til og går i dialog omkring

nogle velfærdsteknologiske løsninger som giver mening

man også ringemåtter og jeg har set demente springe over dem af den simple grund at så slap de for at forstyrre nogen

var irriterende at der var nogle der fulgte efter når man gik ud af døren og at nogle åbenbart blev

nyder sådan set venstres optimisme og også lyst til at blive smittet af den

og velfærdsteknologi i lange baner er noget af det kommunerne har arbejdet med i de sidste ti år til gengæld ser det sløjt ud med at høste gevinsten som gerne skulle have resulteret i forholdsvis flere varme hænder som man kunne bruge til de forholdsvis flere ældre

imødegå den demografiske udvikling antallet af ældre i de kommende år

har vi i allerhøjeste grad i min bopælskommune

faaborg midtfyn meget stor glæde af at se os om i det velfærdsteknologiske landskab og gøre brug af nogle af de løsningsmodeller og så skal jeg også være ærlig og sige at jeg ikke skal kloge mig på hvornår

ikke rækker til den demografiske udvikling i forholdet til antallet af ældre når vi får flere og

betyder det også at der bliver brug for forholdsvis flere ressourcer alle økonomer siger

tværtimod har kora regnet sig frem til at det nærmere drejer sig om en milliard kroner om året i de kommende år for overhovedet at leve op til

det demografiske udviklingsbehov der er på ældreområdet vil ordføreren bekræfte at det også er et tal som hun kan genkende

jo er de yngre ældre som har et andet plejebehov jeg har sagt det før og jeg siger det gerne

har et andet plejebehov end de ældre ældre

mere selvhjulpne mere mobile

rigtig mange som faktisk kan klare sig selv på en helt anden måde end vi har været vant til

han har et godt helbred og klarer sig godt

fordi han har en kone som er

plaget af urinvejsinfektioner

skal hjælpe hende op af sengen han skal

på toilettet og han skal køre ned til sundhedscenteret for at hente tabletter

og det har han svært ved at klare han er en ældre herre så det giver måske meget god mening derfor havde han søgt om at få hjemmehjælp til sin til sin kone men kommunen gav dem afslag

derfor var svaret at han måtte lade haven gro til så han havde nogle flere kræfter eller også så måtte de flytte hver til sit så hans kone kunne komme i plejebolig og få hjælp i den sammenhæng efter fem og tres års ægteskab

hende i forbindelse med hendes fødselsdag blev jeg

vi tilbyder vores ældre det er en fuldstændig mangel på forståelse for hvad der giver livet værdi torfinn har altid passet den have den står

lidt det samme som at sige at man bare kan give slip på sig selv

og med en lille smule hjælp tror jeg faktisk

altså nej

mange svækkede ældre der ligesom torfinns kone ikke får den hjælp som de har brug for det er konsekvensen af de nedskæringer som vi her set

på antallet af hjemmehjælpstimer hvis vi kigger på det vil siden to tusind og otte på årsbasis er skåret knap seks millioner timer i hjemmehjælp til de ældre over fem og tres år og det er jo vel at mærke i en periode hvor antallet af ældre over fem og tres år er steget betragteligt over tyve procent

sunde ældre det kan heller ikke forklares med velfærdsteknologi rehabilitering og alle de her ord om ledelse og alt muligt andet vi hører

har fortalt nemlig historier om ældre der bliver overladt til sig selv og

som de har brug for det betyder at

leve i snavs at nogle kun kommer i bad feks hver anden uge

holde det sociale liv ved lige og det er ikke i orden det er ikke værdigt

er gået konkurs og det har naturligvis også konsekvenser for de borgere medarbejdere

sat sig selv i en situation hvor man er afhængig af at de leverer det er min holdning at basal velfærd som vi taler om her altså personlig pleje og praktisk hjælp til ældre som har brug for at der er nogle der hjælper dem

ansvar for fællesskabet det skal

at overlade til private og hvis kommunerne alligevel vælger at bruge private leverandører ja så skal vi som minimum her fra folketingets side sikre at der er krav til de private firma som

kun en medarbejder på arbejde i nattevagten det er fuldstændig uforsvarligt

for de ældre som er afhængige af hjælp men også over for de ansatte

at vi bør kigge på at vi får nationale regler som sikrer at der er

modsvarer det ikke det faktum at der kommer flere ældre som har brug for hjælp og derfor ser vi jo når vi kigger på kroner og øre per ældre at

hvis vi bare skal holde samme serviceniveau som vi har

ja så skal vi have en vækst i det

som er på det dobbelte af det som regeringen lægger

leve op til at have en værdig ældrepleje

som giver mulighed for individuelle behov og ønsker og som sikrer borgerne selvbestemmelse over deres eget liv liberal alliance ønskede

og det ønsker vi stadig væk

blev opprioritering af ældreplejen

det skal vi leve op til

og to tusind og seksten og to tusind og sytten

skal bestemme hvem der skal komme i ens private hjem hvornår man kan komme på toilettet og i bad hvilken mad man skal spise hvornår man skal stå op og hvornår man skal gå i seng

hvor man vil bo

med frit valg men retten til

kun noget værd hvis der er noget at vælge mellem

desværre har set flere kedelige konkurser som har haft negativ betydning for både borgere og kommuner og selvfølgelig også for virksomhederne selv for at minimere risikoen for konkurser fremover er det vigtigt at kommunerne først og fremmest klart og tydeligt definerer hvilken kvalitet de ønsker og at prisen først spiller ind herefter ligeledes er det vigtigt at kommunerne vurderer virksomhederne og det konkrete tilbud at man ser på pris på virksomhedens størrelse og kompetence i forhold til den efterspurgte opgave og kvalitet og at man efter kontraktens indgåelse har løbende kontakt med virksomheden og følger op på om den leverede kvalitet lever op til aftalen

se på problemstillinger i forbindelse med konkurser og jeg håber at det vil medføre øget kvalitet og bedre samarbejde i forbindelse med private leverandører de er vigtige for en fremtidig tryg og værdig ældrepleje

som i det private vi har set fejl og mangler i begge sektorer og lige så vigtigt er det at se på de steder hvor det fungerer godt og hvor ansatte og beboere er glade dem er der heldigvis flere af og vi skal blive bedre til at lære af de gode eksempler uanset om de

derfor er det også vigtigt at borgerne oplyses om alle deres valgmuligheder og ikke automatisk kun henvises til kommunale løsninger i mange tilfælde er der tale om svage borgere som ikke har overskud til at foretage et aktivt tilvalg en anden udfordring er hvordan vi bruger ressourcerne der bliver flere og flere ældre som vi vist også har hørt nogle gange her i dag og det skal der tages højde for men ikke en til en vi skal medregne sund aldring teknologisk udvikling smartere arbejdsgange og mindre og mere intelligent bureaukrati dokumentation og registrering er

og vigtigt men vi skal af med den del som ikke er nødvendig og som ikke gavner nogen og den nødvendige dokumentation skal foretages mest hensigtsmæssigt

analyse på det område er i gang og jeg forventer at der bliver meget at hente her med fokus på god ældrepleje ønsker vi at sikre at ældre borgere kan

og varme hænder til omsorg og personlig kontakt liberal alliance støtter

meget at hente på netop de to fronter vi ved det jo fra foa der har været ude at sige at rigtig mange af deres medlemmer

faktisk allerede penge

skulle betale for det arbejde der bliver leveret

vi altså bagud på point

en gammel regning der ligger og venter kan ordføreren ikke godt se at vi ikke har så meget papir derude der kan afskaffes at det

at tro at der er rigtig meget at hente og ni og tyve milliard kroner er dog en hel del

med bare at effektivisere lidt og skære

der er lavet mange beregninger

ført ud i praksis med det samme når der nu er så mange penge at hente på det her område kunne det måske ikke pege i retning af at mange af de her beregninger er nogle skøn og at de måske egentlig ikke

uddybe hvad det er der at folk siger at det er vigtigt for

at have så meget fokus på det som vi nu forsøger at sætte på

ikke er nogen der har gjort en stor nok indsats for det før

fra liberal alliances side altså om at der skal skæres markant hårdere end det der ville blive med regeringen

demografiske ændringer og de var finansieret

vi ville effektivisere om året det var faktisk en procent om året og alligevel havde vi seks og tyve milliard kroner til

hænger det sammen med en ældrepleje der

et partimedlem som er ældreminister hvordan hænger det sammen med en værdig ældrepleje hvis man skulle vinke farvel til hver tiende medarbejder ude på

smartere arbejdsgange og mindre bureaukrati

bureaukrati der så skal være for der skal jo være noget

planlagt på en mere hensigtsmæssig måde så det er sammenhængen i vores plan men vi har aldrig planlagt at fyre nogen overhovedet

i sin tale

kan undgå dem eller minimere risikoen for dem plus at hvis de så sker alligevel skal der være et beredskab

det er vigtigt når kommunerne laver et udbud at de meget klart og tydeligt fortæller

hvad efterspørger og at de så vurderer den virksomhed som byder ind på opgaven er prisen realistisk har virksomheden en størrelse som gør at det er realistisk at den kan løfte opgaven har den kompetencen til det har den erfaringerne til det

man laver en kontrakt med virksomhederne og efterfølgende er det så vigtigt

således at man ser

som der er aftalt og som der er betalt

kan få en dialog om de her ting

hvis man bliver i den terminologi også skal sikre et beredskab det

have et beredskab hvis det er rigtig rigtig mange

det man køber i forhold til det man skal give for det det er såmænd en meget naturlig reaktion hvis det er ens egne penge man har med at gøre

med hensyn til at vurdere virksomhedens økonomi

ligger jo offentligt tilgængeligt og man kan bede om

næste

stopure og skemaer ældreplejen er kort sagt blevet for maskinel og for lidt orienteret på omsorg kontrol og standardisering er gået ud over den menneskelige fleksibilitet og omsorg brugerne er

en kunde der skal have leveret en standardvare frem for at være en borger som skal have individuel støtte til et godt og værdigt liv det kan undre at for eksempel hjemmehjælpen i danmark er tilrettelagt ud fra styringsredskaber som ikke anvendes i øvrige sociale serviceområder hvor rammer og formål derimod er det fremherskende organiseringsprincip hjemmeplejens minutiøse tilrettelæggelse finder eksempelvis ikke sted i daginstitutionerne

toiletbesøg eller lignende derimod styres den pædagogiske pasning af målsætninger for arbejdet med børnene ud fra et

pointer er stort set ordrette citater fra et beslutningsforslag fremsat af socialdemokratiet den syttende februar

tretten år siden havde man et beslutningsforslag med den her ordlyd det er da bekymrende at der er sket så lidt på de tretten år så kunne vi ikke give hinanden håndslag på at vi nu får gjort noget ved den standardisering og det manglende fokus på omsorg og på trivsel som vi desværre

starte kunne være at se på de gode og positive eksempler som vi også har i ældreplejen i dag og at lære af dem i uge ti tilbragte jeg to arbejdsdage på to forskellige demensplejecentre

dagmarsminde i græsted og det kommunale demenshjem ålholmhjemmet i hillerød dagmarsminde styres ud fra et princip som de kalder

det kræver intensiv pleje det

og alle de andre mennesker med demens som bor på dagmarsminde de læste blandt andet små

mener ældreplejen skal være i danmark og det er altså borgere og mennesker med demens i

det er vigtigt at man stadig er tilfreds med sig selv

bruger tid på på dagmarsminde

fokus på det enkelte menneske og på at bekæmpe ensomhed kedsomhed og hjælpeløshed der er ingen institutionsmøbler

der er beboerne har en stor grad af selv og medbestemmelse for eksempel vælger beboerne selv farverne på væggene

fælles stue og de har mulighed for at få et billede af

plejecenteret så det er nemt for dem at finde deres egen bolig her er det lykkedes på et kommunalt budget at skabe stor trivsel blandt beboerne og stor arbejdsglæde blandt medarbejderne på dagmarsminde har lederne og medarbejderne siden de åbnede i februar sidste år arbejdet for at trappe beboerne ud af deres daglige dosis af beroligende antipsykotisk smertestillende og antidepressiv medicin og det er lykkedes

vi tror på at det er muligt at skabe en ældrepleje der har fokus på medmenneskelighed omsorg medbestemmelse og det gode hverdagsliv det afhænger i høj grad af organisering struktur værdier og ledelsesfokus

folketinget konstaterer at den demografiske udvikling stiller nye krav til ældreomsorgen og økonomien forbundet hermed hvis serviceniveauet skal fastholdes folketinget finder at ældre borgere der ikke længere kan klare sig selv skal have den hjælp de har behov for

der skal være den nødvendige tid til indsatsen fokus bør fjernes fra standardisering og kontrol og i stedet være på medarbejdernes faglighed og på aktiviteter nærvær omsorg og det enkelte menneskes trivsel

arbejde med forebyggelse af konkurser i ældreplejen og forventer at blive inddraget i dette folketinget forventer at regeringen følger udviklingen på ældreområdet herunder med flere ældre

at rejse den her debat og jo dermed bede regeringen om at svare på dels

af problemer i ældreplejen

som regeringen vil gøre for at sikre at alle danskere kan gå deres alderdom

er det jo at vi alle sammen bliver ældre for hver dag der går vi kan ikke vide hvor gamle vi bliver men jeg tror vi alle sammen deler et ønske om at få et langt og godt liv hvor vi har det godt

vi vil alle sammen gerne kunne gå alderdommen i møde med tryghed

forskellige eksempler vi ser jo både eksempler på steder hvor man laver fantastisk smukke og meningsfulde aktiviteter men vi hører også eksempler på mennesker som ligger med en våd ble så længe at man bare tænker at det ønsker man virkelig ikke for nogen

om faglighed og om menneskesyn

jo også et spørgsmål om penge

der overhovedet er medarbejdere nok derfor har jeg også den holdning at regeringen det vil sige venstre liberal alliance og konservative svigter når man lægger en økonomisk politik frem som baserer sig på

offentlig vækst når vi ved at der skal nul

så kigger man jo med åbne øjne ind i besparelser ikke bare på ældreområdet men også på børne

for dansk folkepartis ordfører at man måske også skulle tælle dansk folkeparti med i en del af ansvaret

regeringen herre finn sørensen spurgte også

så derfor tror jeg bare at jeg i stedet vil sige at jeg håber at dansk folkeparti på et tidspunkt vil lægge en samlet økonomisk plan frem hvoraf vi også kan se hvad det så er for en offentlig vækst dansk folkeparti ønsker og hvordan det er finansieret så vi ikke ender i samme situation som i sidste periode

i øvrigt meget fine folder

på ældreområdet og de da vi så spurgte ind til det jo ikke havde finansieret et eneste

kommer der jo heller ikke noget ud af det

inden vi mødes igen næste gang og diskuterer

så kunne være at dansk folkeparti vil fremlægge

børn og uddannelse det betyder at der kan ske nogle forskydninger men jeg mener at man skal gå ind i diskussionen med et udgangspunkt om at når den demografiske

alle taler om de pressede budgetter

at få tiden til at slå til en helt almindelig social og sundhedshjælper skrev for nylig på facebook

liket og delt syv hundrede gange i øvrigt efterfulgt af talrige eksempler på problemer der skal løses fem minutter til øjendrypning og skift af en kolostomipose kolostomipose overarbejde for at nå arbejdet overhovedet

tiderne så man skal være to steder på en gang seks og tyve

en cykel til fire og tyve besøg på en enkelt vagt og så sent som i dag

og

til skade for de ældre og de ansatte jeg minder blot om at inden for den sidste periode drejer det sig om fyrre

har svært ved at blive visiteret til den nødvendige hjælp og det betyder faktisk at vi har en masse sorte tal

ældrepleje men som i dag simpelt hen bliver henvist til at skulle klare sig selv eksemplerne står i kø og kalder på handling

værdighed skal opleves i form af et trygt ældreliv hvor man kan regne med at få den nødvendige hjælp eksempelvis til toiletbesøg før det er for sent

ikke længere kan holde eller sådan at

er nødt til at ligge klar for at få skiftet en stomipose i det øjeblik hjælperen kommer ind ad døren fordi hun skal gå med det samme igen men kære folketing værdighed er altså meget mere end at holde kroppen i funktion værdighed er at skabe rammerne for at livet stadig kan leves resten af livet

det er nødvendigt at vi sikrer at medarbejderne har tilstrækkelig tid til nærvær omsorg og aktiviteter for de ældre

vi også giver personalet frihed til at bruge deres faglighed det er nødvendigt at vi anerkender at den økonomiske udvikling

af ældre det er nødvendigt at vi indser

med en årlig vækst i det offentlige forbrug på nul procent vil medføre velfærdsforringelser for de ældre og dårligere arbejdsbetingelser for de ansatte i ældreplejen vi er nødt til at prioritere det her problem i fællesskabet vi er nødt til at tage den her opgave alvorligt derfor støtter sf selvfølgelig

hundrede og to og tredive million

få enderne til at nå sammen og kommunerne skulle bruge utrolig meget tid på at godkende rigtig mange virksomheder så

konsekvens at vi også har set rigtig mange konkurser som følge af det fordi man har konkurreret på prisen

ikke kvalitet og gudskelov har ældreministeren jo nu taget initiativ til at den skal revideres

hundrede og to og tredive million

er gået tilbage til ældreområdet det er ikke noget spørgsmål jeg noterer mig bare

vi bedst sikrer en god og værdig

at fremhæve nogle af de pointer som jeg kom ind på i min indledende tale for jeg kan høre at det ikke kan gentages nok at regeringen selvfølgelig finder

vi arbejder for at sikre at alle ældre får en god og værdig pleje for en værdig ældrepleje er en af grundstenene i vores velfærdssamfund i regeringen meget bevidste om at den demografiske udvikling indebærer at der i fremtiden vil blive flere ældre vi har derfor et stort fokus på ældreområdet og de udfordringer

det fremgår både af regeringsgrundlaget

man kan læse at regeringens ældrepolitik blandt andet tager udgangspunkt i ældrekommissionens fem grundlæggende værdier

af alle de konkrete initiativer som er blevet igangsat på ældreområdet de seneste år jeg kan blandt andet nævne værdighedspolitikkerne værdighedsmilliarden klippekortet til beboerne på plejehjemmene køkkenpuljen demenshandlingsplanen og vores afbureaukratiseringsinitiativ

ikke at tale ældreplejen ned i et sort hul for ældreplejen fungerer godt i mange kommuner

det betyder ikke at man må lukke øjnene for de udfordringer der

at der ikke er tvivl om at vi i regeringen fortsat vil følge udviklingen på ældreområdet så det også fremover sikres at ældre der har behov for hjælp tilbydes en værdig pleje hvor der er respekt for den enkeltes selvbestemmelsesret tak

karina vi har en udfordring i forhold

er på et almindeligt plejehjem kunne i da ikke

inde i det folketing at sikre nogle små enheder

demente beboere som er udadreagerende så de ikke kommer på de plejehjem

at den besked vil jeg da lige give videre til ministeren og høre

demente beboere på almindelige plejehjem

en god og omsorgsfuld pleje

til særlig meget man plejer at sige om statistikere at det er den type mennesker der kan sidde med bagdelen i kakkelovnen og hovedet i fryseren og sige at

har det rigtig godt men hver ende har jo nogle problemer og på den måde er der også nogle som har nogle helt konkrete problemer hvor kommunerne

har været lidt debat om ordet ansvar i forhold til ministeren og

hvor kommunerne svigter deres

triste ting vi har kunnet se blandt andet

en bestemt uværdig

kan ministeren komme lidt ind på nogle områder hvor ministeren ikke mener vi i dag gør det godt nok og godt kunne gøre det bedre

man selv eller ens familie simpelt hen komme ind og se på en eventuel hjemmeside

en dag vælger det enten for den man holder af eller man

måske selv vælger det så kan se

det synes jeg er vigtigt fordi vi også

har set nogle eksempler på at der pludselig bagefter er noget der måske ikke lige

eller vidste da man flyttede ind pludselig

den situation når man er flyttet ind og så er det svært at flytte det bliver ikke lettere af at man er gammel så

jeg er rigtig glad for at vi har fået værdighedspolitikkerne

finanslovsforhandlingerne tilbage

ældreplejen op til at vi også kan kigge mere på værdier og holdninger med den økonomiske politik

som regeringen har lagt for dagen med ministerens eget politiske parti i spidsen om

offentlige på en bedre måde hvor der kan være fokus

plads til de politiske prioriteringer

regeringen vil løbende tage bestik af behovet for at tilføre ekstra ressourcer

ministeren at det er noget

har lyst til

kan frigøre så store summer som der trods alt skal frigøres for at følge med det er

fortolke de demografiske træk sådan at der er en

omregnes til konkrete udgifter med andre ord vil stigningen i antallet af ældre ikke nødvendigvis forudsætte en tilsvarende stigning i ældreudgifterne fordi jeg fylder fem og tres år til maj er det jo ikke ensbetydende med at kommunen straks får øgede udgifter

hilse og sige er der ikke flere ting ministeren vil føje til den liste end værdier og holdninger og

at det er vigtigt at kunne læse ordentligt om plejehjemmene på

mere og mere og det bliver vi jo også nødt til at lytte til når det er de meldinger vi

eksempel lyttet mig til at flere og flere kommuner

ældreministeren er enig med mig i simpelt hen ikke kan lade sig gøre medmindre man skal stjæle tiden andre steder fra

mellem et menneske der skal have hjælp og et

ældreplejen og styrke værdigheden for de ældre

rigtig glad for værdighedspolitikkerne og værdighedsmilliarden

værdighedspolitikkerne betyder det jo også

ikke synes er rimeligt så kan stille spørgsmål til kommunalpolitikerne om

de her værdighedspolitikker bliver udført

arbejder i dag med administrative opgaver altså tæt på alle medarbejdere og så konstaterer de også at færre medarbejdere udfører social omsorg som for eksempel at

grad baserer sig på tillid og fagligt samarbejde frem for dokumentation og kontrol

og dokumentationen hele tiden det er også derfor

som skal være med til at finde de statslige kommunale eller lokale krav der kunne være opstået

vi også får set på ledelsen

til vores medarbejdere for det er jeg ikke i tvivl om at vi kan have

jeg nævnte selv

få en lille smule mere hjælp kunne gøre at man kunne blive derhjemme så er ministeren enig i at vi har en udfordring med at der er rigtig mange ældre som

et behov for eksempelvis praktisk hjælp men som slet ikke bliver visiteret til

så ses i lyset af at kommunerne i de senere år har arbejdet mere og mere

og siden to tusind og femten har været forpligtet til at tilbyde rehabiliteringsforløb til de ældre som kan forbedre deres funktionsevne

at selvfølgelig skal

at de lige pludselig er blevet meget mere friske på kun seks år så det hænger jo formentlig sammen med at kommunerne i den periode

og har følt sig tvunget til at være meget

de pågældende folketingsmedlemmer har forladt salen virker det omsonst at starte en debat

fra mængden af retsordførere i salen se at der er nogle der gerne vil videre i programmet

glæde mig over at folketinget trods alt har et fælles mål om en god ældrepleje

det der i virkeligheden er udfordringen er hvilken vej vi skal vælge og derfor opfordre til at vi alle sammen holder os målet for øje

så blive enige om at finde den vej som vi i fællesskab kan gå ad så vi når vores mål om

med beslutningsforslaget sikre at alle religiøse forkyndere bliver omfattet af retsplejelovens § halvfjerds der udelukker gejstlige i folkekirken og de anerkendte trossamfund fra at være nævninge og domsmænd som det er forslagsstillerne bekendt har jeg i sidste uge fremsat et lovforslag der blandt andet indeholder forslag om en række ændringer af retsplejelovens regler om lægdommere

lovforslaget som vi jo i øvrigt får rig lejlighed til at tale mere om lidt senere

på visse punkter at udvide den personkreds der i dag er udelukket fra at være lægdommere det gælder netop i forhold til de såkaldt gejstlige regeringen foreslår således med lovforslaget at udvide kredsen af personer der er udelukket fra at være lægdommere til at omfatte gejstlige i alle trossamfund uanset om de er anerkendt godkendt eller ikke er godkendt det betyder med andre ord at gejstlige vil være udelukket fra at være lægdommere uanset hvilket trossamfund de tilhører som jeg læser beslutningsforslaget og de tilhørende bemærkninger er der indholdsmæssig overensstemmelse med det lovforslag som regeringen netop har fremsat og der synes derfor ikke umiddelbart at være være grundlag for

en videre behandling af beslutningsforslaget her i

skulle være mine bemærkninger til beslutningsforslaget og så vil jeg kommentere lovforslaget

det

er intentionen bag beslutningsforslaget så det skal jeg

kvittere for jeg synes det er ganske udmærket at regeringen

for taletiden jeg tror også at der er sendt en henvendelse

den del for det er desværre ikke første gang vi har haft

skullet nå at behandle men det er jo også

et retssamfund er helt afgørende at vi har et tidssvarende retssystem

skal vi sikre smidige sagsgange høj troværdighed og at lægmænd

også afspejler befolkningen og det er grundlæggende indholdet af

socialdemokratisk mærkesag nemlig at aldersgrænsen for lægdommere hæves fra halvfjerds

fem og halvfjerds år det har længe været et ønske fra vores side

og noget som vi jo faktisk med et flertal i folketinget opfordrede ministeren til at agere på for noget tid siden så for at følge trop i forhold til beslutningsforslaget om imamer

også en tak for at det er en del af forslaget her et andet vigtigt element er netop det her med at sikre religiøs uafhængighed i retssalene

afgørende at der ikke kan sås tvivl om rettens uafhængighed

uanset om de religiøse forkyndere kommer fra anerkendte trossamfund eller ikkeanerkendte trossamfund

domsmænd kigger man på dansk retshistorie er

flere hundrede år siden at det blev besluttet

også kommer til at gælde for alle andre religiøse forkyndere

klar opbakning til beslutningsforslaget som vi jo sambehandler med lovforslaget

lovforslaget også ændringer af lov om

den her bruxelles forordning herunder gennemførelse af haagerkonventionens bestemmelser om

værnetingsaftaler dermed får regeringen bemyndigelse til at tiltræde værnetingsaftalekonventionen som jo handler om at selskaber

deres værnetingsaftaler respekteres og at en retsafgørelse truffet af den pågældende domstol anerkendes internationalt den del kan vi også støtte

yderligere landsretsdommere i det tilfælde hvor en landsretsdommer fungerer som formand for en undersøgelseskommission der er mulighed for at anvende telekommunikation i forbindelse med fogedrettens behandling af auktionssager

kan foretage udlæg i fast ejendom eller lignende hos en skyldner for krav som i lovgivningen er tillagt udpantningsretten og der er en præcisering af reglerne om adgang til tolkning i retssager så retsplejeloven bringes i overensstemmelse med

den europæiske menneskerettighedskonvention på området så

praktiske ændringer som jeg ikke vil gå i detaljer med men som samlet set giver god mening i forhold til at sikre en god og effektiv og tidssvarende

så længe man er rask og rørig og kan påtage sig det her

længere de er friske og rørige i længere tid

afspejle befolkningen det er det lægdommerne netop er til for

drøfter vi gerne videre men vi synes egentlig det giver god mening at man starter med at hæve

stadig væk diskuterer om folk skal komme fra en eller anden minoritet eller om de skal have boet i danmark

til vores retssystem i forhold til det

jeg da gerne tage en god drøftelse af om vi skal hæve den yderligere i første omgang her om vi skal

de her imamers rolle som jeg synes har mudret

guds vilje men fordi man oprigtigt

forsøgte at adskille kirke og stat og at man forsøgte at lægge det over på den enkelte borger

der er nogle ting der bliver mudret sammen

opfattelse i den offentlige debat at man skal være en neutral person og det giver jo ikke nogen mening

det det handler om altså man må jo også godt være et kristent menneske eller muslimsk for at være domsmand

at jeg er interesseret i at høre ordførerens opfattelse af

som sådan og det er det som vi fra socialdemokratiets side ikke mener skal være

en del af retskulturen i danmark

at der kan opstå tvivl om om

et andet element er udelukkelse af imamer som domsmænd og i den forbindelse kan jeg sige at

sådan i dag at folkekirkens præster er udelukket fra at være domsmænd og det der sker her

at denne gruppe af folk der er udelukket fra at være domsmænd udvides

sige uanset om de er anerkendt eller ikke anerkendt så i det omfang man ønsker at præster ikke skal være domsmænd

være naturligt at det gælder for alle trossamfund hvad

yderligere element er at domsmandsalderen hæves i praksis med fem år således at man

fire årige periode som udvælgelsen vedrører det har vi bestemt heller ingen bemærkninger til det følger meget af tidens trend gennemførelsen af værnetingsaftalekonventionen

den situation at to firmaer har en aftale med hinanden

et eller andet bestemt sted på jordkloden enten hvor den ene bor eller hvor den anden bor eller måske i new york eller buenos aires eller hvor ved jeg det er en aftale og den er gyldig den er ikke gyldig hvis den indgås med en forbruger men den er gyldig hvis den indgås mellem to firmaer

vi slår fast her er at det sæt af regler der gælder om sådan nogle værnetingsaftaler i det der hedder haagerkonventionen og som blev godkendt af

vedtagelsen ikke gældende i danmark men det bliver den hvis vi tiltræder

have sikkerhed for at de værnetingsaftaler der indgås

også respekteres i de lande der har tiltrådt konventionen og den gælder altså både når værnetinget hedder danmark og når

element er at at man tillader telekommunikation i forbindelse med behandling af tvangsauktionssager i fogedretten jamen det følger jo også den digitalisering som

telekommunikation i forbindelse med selve auktionen altså budgivningen vi ser da i hvert fald i mange andre aktionssituationer at det er tilladt men af en eller anden grund jeg ikke lige kan komme i tanker om eller kan finde i forslaget så mener man altså ikke det skal være muligt i forbindelse med auktionen men

nok i forbindelse med auktionens forberedelse det fortæller jo bare at der er en del regler

det gør det næste element også det er det element der hedder

udlægsforretning ja så kan fogeden foretage udlæg eller udpantning hvad det

på fogedkontoret uden ens tilstedeværelse

at komme ud af den gæld sidder i hvorfor det jamen fordi når den pågældende kommer i restance løber der påbegyndte renter på så kommer der noget der hedder en udlægsforretning i retten så kommer der et vejledningsmøde så kommer der måske et forberedende retsmøde

så når først man har fået stukket hovedet ind i den

og det vil jeg opfordre justitsministeriet til

hundrede og ni og fyrre stykke en bringes i overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedskonvention det kan man ikke have noget imod så springer vi til et noget andet emne er man ansat hos forbrugerombudsmanden og gerne have møderet for landsretten ja så kan man altså også få det selv om man ikke har været på et advokatkontor

videre er der kærebegrænsninger når en

ikke i så mange sager endda

er der ikke længere kærebegrænsninger hvis man er sur over dommerens afgørelse kan man kære også det kan vi tiltræde så kommer der nogle meget specifikke regler om ændring af designloven

territorial gyldighed hvor man åbenbart ønsker at rette op på så vidt jeg kan læse det en lapsus i en anden lovgivning og endelig er der bestemmelser om digital kommunikation

er det en blandet landhandel men

og venstre kan i sagens natur

nok at det en anden god gang burde være delt op i forskellige lovforslag det vil også gøre debatten

af positive høringssvar at der er rigtig mange forbedringer og dem er vi positivt indstillet over for

været mest debat om i dag det første er at hæve aldersgrænsen for lægdommere til

at det ikke nødvendigvis er uproblematisk

at de mennesker som jo bliver dømt i retssystemet primært er unge mennesker

hæver aldersgrænsen kan vi se en udvikling hvor det

der bliver dømt opfattelsen af hvor rimeligt eller urimeligt det måtte være at det er at de bliver dømt i de konkrete sager så der er

for eksempel skal være opmærksomme på der men det ændrer ikke

man er over halvfjerds år så det ville virke mærkeligt at have den grænse på halvfjerds år så vi støtter at man hæver den til fem og halvfjerds år

det kan vi godt men jeg tror

der kan komme en yderligere skævvridning og det er altså noget vi er nødt til at have fokus

den kreds af personer som er udelukket fra at være lægdommer

udvides til også at omfatte gejstlige i alle trossamfund uanset om disse er anerkendt

i spørgsmålet er sådan set at vi er ret ligeglade med hvad for en religion

hvilket religiøst trossamfund de kommer fra når de skal være lægdommere

lokale håndboldklub og

også ligeglade med hvilket politisk parti

så grundlæggende synes vi egentlig ikke der skal være en begrænsning

ikke skal kunne deltage og være lægdommere der er den problematik som selvfølgelig handler om at præster i folkekirken jo sådan set er statsansatte så der er en konflikt i forhold til at det er nogle mennesker som sådan set er ansat under den udøvende magt og som

men det er en anden problemstilling som sådan set ikke har noget at gøre

med med et religiøst tilhørsforhold eller en religiøs funktion

et spørgsmål som har at gøre med at vi opererer inden

tredeling så hvad skal man så gøre når der kommer et forslag

lige betingelser for alle gejstlige i alle trossamfund det ville så tale for at vi

gejstlige som så ikke kan være lægdommere når vi grundlæggende synes det er fjollet og pjattet

ikke kan være lægdommer i dag

støtter vi også af andre årsager

nu rejst senest af enhedslisten om man egentlig skulle

her er det jo så en ligestilling der går på at

man følger den linje der har været gældende for præster

at sige at vi støtter lovforslaget i sin helhed og dermed også det element så jeg kan

aldersgrænsen og

spørgsmålet om den ligestilling der ligger og som vi mener er rimelig

første er i forhold til aldersgrænsen vi støtter

halvfjerds til fem og halvfjerds år principielt ville vi også

diskrimination af ældre når vi begynder at sætte alder på man

mange ældre i dag jo er ganske friske både når de er fem og halvfjerds og når de er firs

indvendinger der har været imod aldersgrænsen så er der så det andet i forhold til at udelukke religiøse forkyndere fra at være domsmænd og

en meget principiel diskussion og derfor bliver det også lidt principiel ordførertale som jeg kommer til at holde og det håber jeg at der er forståelse for og

bliver forstået i den ånd for vi kan nemlig ikke støtte

ikke fordi vi ikke ønsker at ligestille de religiøse forkyndere der findes i vores samfund for det gør vi sådan set

kan opstå tvivl om hvorvidt de afgørelser der træffes af domstolene er påvirket af blandt andet religiøs overbevisning problemet er bare at grunden til at præster er udelukket

at de er tjenestemænd i staten det er derfor at man har indført den bestemmelse

juridisk forbindelse mellem folkekirken og staten

at præsterne på den måde faktisk kan komme i en klemme fordi de

nogle fortrolige oplysninger som de så kommer til at stå i en klemme med hvis

vise sig at de bliver indkaldt som domsmænd eller nævninge i en

en person som de kender fra deres gejstlige virke så man beskytter faktisk både præsten men også domstolene

så det med at det handler om deres religiøse overbevisning er ikke rigtigt det er en falsk præmis

det her element i lovforslaget er fremsat på baggrund af det

hen en falsk præmis derfor synes vi

i øvrigt er det også interessant når man i lovforslaget skriver at alle forkyndere skal udelukkes fra at være domsmænd og nævninge uagtet om et trossamfund er anerkendt godkendt eller ikke godkendt

en selvmodsigelse her for hvis man som trossamfund søger godkendelse hos staten

godkende jer som trossamfund hvordan kan staten så bagefter gå ind og sige at i øvrigt vil vi også gerne bestemme over

trossamfund og samtidig ville bestemme at medlemmerne af det trossamfund ikke må være domsmænd eller nævninge

anden både principiel men også ret praktisk modsætning her som jeg ikke kan se hvordan man

vi mener nemlig ikke at det er et problem at man tilhører en

vores domstole og hvorfor gør vi ikke det

en anden form for mangfoldighed der bliver repræsenteret når der kommer folk med forskellige religiøse overbevisninger i dag hverver man jo fra de politiske partier

har jo også vores politiske holdninger jeg har selv været domsmand

og typisk kunne man spørge de andre hvilket politisk parti kommer du fra

form for repræsentation hvilken religiøs menighed eller overbevisning man tilhører eller om man er religiøs forkynder er

for mangfoldighed hvorfor må der ikke være plads til den form for mangfoldighed ved vores domstole når der gerne må være plads til den politiske det

eksistentielle etiske præmisser overvejelser fundamenter der ligger i de forskellige religiøse menigheder vi har faktisk kan

man lavede reglerne om i forhold til præsternes lønninger

at præsternes løn tages af kirkeskatten og at den del af

det statslige tilskud til kirken som så kommer fra statskassen altså fra borgernes skattepenge primært går til bygninger og vedligeholdelse af vores kirker

kirkelige bygninger og så videre det kunne være en måde at løse det på

den løn som præsterne får ikke går fra statskassen

bare et forslag men i hvert fald

på linje med enhedslisten kan vi ikke som det ser ud lige nu stemme for lovforslaget men vi ser gerne

sige nu om vi vil stemme gult eller imod hvis det ikke bliver taget ud men der skal være en stærk opfordring fra min

i hvert fald til at man genovervejer

set også godt vi kunne tilslutte os en højere aldersgrænse eller ingen aldersgrænse

så kunne kigge på hvad mulighederne er for løbende at justere hvis man finder ud af

den her gerning på betryggende vis

sortere folk fra nu sker der jo ikke en indledende screening men det kan være at en dommer så har mulighed for efter en sag at sige der var et eller andet her jeg kender ikke reglerne

domsmænd som ikke længere er i stand til at udøve den her gerning på betryggende vis

en højere alder

op om ligestillingen af de religiøse forkyndere også selv om

er rigtigt hvad der er blevet sagt heroppe nemlig at præster ikke er udelukket på grund af frygten for at de skulle være bundet af den religiøse overbevisning men

henvisning til deres ansættelsesforhold i staten og så det her argument om

en parallelitet på et område hvor man kan sige at grundlaget i virkeligheden er

at der kunne sidde gejstlige og have en anden dagsorden altså lade sig

jeg synes det er ærgerligt at der er den bekymring

jeg mener faktisk omvendt at når man sætter sig i en retssal som lægdommer anerkender man

så kan man ikke som herre martin henriksen har været ude

udøve sharia i retssalen det kan man ikke der er en anerkendelse af det verdslige retssystem derfor deler jeg personligt

man på det her område men også andre områder kan se at

sig en hvad skal vi sige

vi er ikke alle sammen folkekirkekristne på den samme måde nogle er kristne nogle er ateister nogle er fra andre trossamfund

der gør at der er opstået en en øget skepsis eller bekymring eller hvilket ord man ellers

vil anvende det synes jeg er ærgerligt og det er noget jeg

arbejder på på andre niveauer men når nu

så anerkender jeg behovet for at have den regel og for at

men det sidste jeg så gerne vil sige om det er at det ærgrer mig

utrolig vigtigt redskab at

vurdere de her lovforslag på baggrund af høringssvar for det handler jo ikke kun om principielle holdninger det handler også om

skal implementeres i praksis

da været lidt nysgerrig efter at finde ud af hvordan dem der rent faktisk laver de her lister dem der

skal ske i praksis altså hvordan finder man ud af

trosfællesskab som ikke er anerkendt hvordan

hvilke problemer kan der være forbundet med det det synes jeg vi mangler svar på fordi vi ikke har fået høringssvar på det område så det undrer mig at regeringen og forslagsstillerne på beslutningsforslaget ikke havde den tålmodighed lige at tage de ekstra fjorten dage eller en måned eller hvad der skulle til for at vi kunne få de høringssvar for et flertal er der jo og det er ikke den måned der gør forskellen

det havde måske kunnet gøre os lidt klogere på

den her formulering eller lovgivning der kan være noget som vi slet ikke er klar over

have taget højde for det ved vi ikke

af forslag der bliver samlet

det her område jeg vil bare tilslutte mig det som andre har sagt nemlig at den her sammenblanding af ting som overhovedet ikke har noget

altså ikke er særlig god for for debatten

i salen det er umuligt at nå at forholde sig til det hele jeg synes også at det må være et princip at de ting man samler

jeg vil derfor også alene forholde mig til nogle af de ting som som ligger os ekstra meget på

er super friske når de er halvfems år og nogle

er meget svært at sige noget som helst generelt

en maksimumsalder så har vi godt læst høringssvarene fra både vestre og østre landsret og og forskellige andre høringssvar som siger at

kan håndtere det her hverv forsvarligt

håndtere det forsvarligt jeg forstår det ikke

men det er stadig væk lidt et mysterium for mig

retssikkerhedsmæssigt princip

meget præcist for selv de mindste unøjagtigheder

betydning for sagen og for sagens udfald

hvad den anklagede siger på den ene eller anden måde så det er altså kun rimeligt at der er en certificeringsordning jeg tror også at vi andre ville ønske at der blev tolket meget præcist og korrekt hvis vi var i et land hvor vi ikke talte sproget eller

for os så havde jeg lige en lille snak

i de omkostninger man skulle påtage sig hvis man hvis man tabte sagen eller blev kendt skyldig det er fint for os

et beslutningsforslag eller lovforslag der bliver fremmet og så står der

præster og andre

i trossamfund jeg kan fuldt ud

en forkynder eller en gejstlig og udelukke dem det tror jeg i hvert fald godt kunne

lige på grænsen men mit grundsynspunkt er også at religionen og det verdslige skal skal skilles ad og derfor har vi heller ikke noget problem med

at adskille tingene jeg tror vi bliver nødt til

i udvalget og også med ministeren at diskutere

men vi synes der er nogle områder der trænger til at blive

men det er vigtigt at vi sikrer at de der bestrider denne

er egnede til arbejdet udvælgelsen af lægdommerne skal understøtte den generelle tillid til retssystemet derfor er det

også en række vigtige ændringer af blandt andet retsplejeloven

af ordet gejstlig til præst

imamer og andre prædikanter udelukkes fra at være lægdommere det har været et problem at den personkreds som vi kalder gejstlige stort set kun har omfattet alle folkekirkens ufarlige præster mens religiøse forkyndere fra miljøer der hader danmark imidlertid godt kunne blive domsmænd og nævninge det har været ulogisk og slet

hensigtsmæssigt ordet præst

ikke kun forkyndere fra folkekirken men også imamer rabbinere og andre religiøse forkyndere der prædiker med lovforslaget udelukker vi dermed gejstlige fra at være lægdommere uanset om deres trossamfund er anerkendt godkendt eller ikke godkendt derudover ændrer vi reglerne så en almindelig fuldmægtig i en styrelse kan være lægdommer indtil nu har de ikke kunnet

nævninge og domsmænd for at undgå en sammenblanding af den udøvende og dømmende magt den adskillelse skal vi værne om og holde fast i men det er fornuftigt alene at udelukke ansatte som antages at have en sådan kontakt med en minister at det kan skabe tvivl om domstolenes uafhængighed endelig hæver vi aldersgrænsen for lægdommere fra halvfjerds til fem og halvfjerds år det er fornuftigt for en to og halvfjerds årig er ikke hvad en to og halvfjerds årig var i gamle dage vi lever længere og der er mange af dem der udelukkes som stadig væk kan bidrage til samfundet som dommere eller nævninge det konservative folkeparti støtter

retsplejelovens § halvfjerds medfører at præster fra folkekirken og forkyndere fra anerkendte trossamfund ikke kan være domsmænd men det kan forkyndere fra ikkeanerkendte trossamfund imidlertid godt derfor er intentionen

jo i begge forslag at vi fremadrettet indretter reglerne sådan at hverken præster fra folkekirken forkyndere fra anerkendte trossamfund eller forkyndere fra ikkeanerkendte trossamfund

og har været så imødekommende at den har fremsat et lovforslag om det samme som dansk folkeparti har fremsat

tilfredse med at regeringen er kommet med

nogen intention om at lade vores eget beslutningsforslag gå videre til anden behandling vi bremser vores eget forslag og så kan vi jo bare glæde os over at regeringen har imødekommet os her

i kommunerne hvor der med forslaget lægges op til at man får en større lokal selvbestemmelse

set fornuftigt nok i forhold til det ønskede antal domsmænd som grundlisteudvalgene skal indstille

hæve aldersgrænsen for lægdommere fra halvfjerds år til fem og halvfjerds år og det er alt i alt et fornuftigt skridt men i virkeligheden

at man fik mulighed for at være lægdommer lige så længe som man måtte have lysten og evnerne til det altså at vi kigger mere på personernes evner og duelighed og om man er frisk og ikke på fødselsdatoen som det eneste

linje med ældre sagen og danske seniorer og danske ældreråd der

haft de samme ønsker i deres høringssvar så synes jeg og det er bare en en tillægsbemærkning at

mærkeligt at man åbenbart har en praksis i grundlisteudvalgene der tager hensyn til etnicitet jeg synes det er mærkeligt at vi i år to tusind og sytten stadig væk har en diskussion om det for det mener

grundlisteudvalgene skal selvfølgelig indstille dem de synes er egnede og så må ens oprindelse have en mindre betydning

er der i regeringens forslag en række andre forslag og jeg vil kort kommentere et par af dem lovforslaget indeholder muligheden for at

anvende telekommunikation i fogedrettens behandling af auktioner det er fornuftigt

for at udnævne en landsdommer i forbindelse med at en landsdommer er formand for en undersøgelseskommission og det er også fornuftigt vi også gå med til

en ændring af retsplejeloven med henblik på at rette reglerne for tolkning af retssager ind efter den europæiske menneskerettighedskonvention men som jeg læser

er der jo som udgangspunkt ikke noget problem i praksis i dag det fungerer

vores egne regler ind efter konventionen det kan

at danmark skal tilslutte sig værnetingskonventionen og det har jeg simpelt hen brug for at få uddybet yderligere i retsudvalget det lyder jo ret besnærende når man læser dele af passagerne her men

udpenslet de konkrete konsekvenser og derfor kan jeg heller ikke

kan gå med til det eller ej men det vender vi tilbage til så snart

afslag på fri proces synes vi også er

bliver jeg altså nødt til her i den sidste del af min taletid også lige at rette en

regeringen i forhold til at man har valgt at samle så mange forskellige forslag i ét lovforslag

jeg mener at forslagene er ret forskellige og der skal også være en frihed

at de enkelte partier kan tage stilling til de enkelte dele og støtte det der måtte være fornuftigt i partiets optik men også sige nej til det andet så jeg synes egentlig det er problematisk vi har haft denne diskussion før

ikke lang tid siden at en stribe ordførere fra forskellige partier rejste den her kritik så jeg håber

skal se det her igen med de her samleforslag i hvert fald

som ikke må være det jeg er bare interesseret i det

jamen

et omfattende lovforslag som indeholder en række forskellige elementer jeg vil derfor her alene komme ind på på nogle af elementerne i lovforslaget et af de væsentlige elementer i lovforslaget

den del der indeholder forslag om ændring af retsplejelovens regler om lægdommere den danske strafferetspleje hviler som bekendt blandt andet på et princip om befolkningens medvirken

domsmænd i straffesager spiller derfor en væsentlig rolle når der skal træffes afgørelse i en straffesag ved domstolene det skyldes ikke mindst at lægdommere voterer og stemmer på lige fod med rettens juridiske dommere det er derfor vigtigt at reglerne om lægdommere sikrer at de personer der udtages til at være lægdommere er egnede til at varetage dette hverv og at sammensætningen af lægdommere udgør et alsidigt udsnit af befolkningen det er samtidig vigtigt at sikre at der gælder nogle generelle krav om hvem der er udelukket fra at være lægdommere så der ikke kan rejses tvivl om de afgørelser som træffes af domstolene netop disse hensyn var baggrunden for at justitsministeriet tilbage i to tusind og ni nedsatte arbejdsgruppen om udvælgelse af lægdommere en arbejdsgruppe der har bestået af blandt andet repræsentanter for

domstolene anklagemyndigheden og advokatorganisationerne arbejdsgruppen om udvælgelse af lægdommere afgav sin rapport i foråret to tusind og seksten rapporten indeholder en række forslag og anbefalinger til ændring af de gældende regler om lægdommere lovforslaget har til formål at gennemføre nogle af de anbefalinger som arbejdsgruppen har præsenteret i rapporten det foreslås med lovforslaget blandt andet at give kommunerne hjemmel til selv at kunne fastsætte antallet af medlemmer i de kommunale grundlisteudvalg det giver de kommuner der efter kommunalreformen skal udtage et væsentligt større antal personer til grundlisterne end tidligere mulighed for at nedsætte grundlisteudvalg med mere end fem medlemmer lovforslaget indebærer endvidere at adgangen til at begære sig fritaget for hvervet som lægdommer i visse tilfælde lempes

hvis hvervet medfører en uforholdsmæssig ulempe uforholdsmæssig ulempe for en lægdommers erhvervs eller familieforhold lovforslaget indebærer også at aldersgrænsen for lægdommere forhøjes fra halvfjerds til fem og halvfjerds år som det fremgår af lovforslaget kunne arbejdsgruppen om udvælgelse af lægdommere ikke nå til enighed på dette punkt et flertal af arbejdsgruppens medlemmer har dog ikke fundet grundlag for at fraråde en forhøjelse af aldersgrænsen som reglerne er udformet i dag er personer helt ned til seks og tres år afskåret fra at være lægdommere det synes jeg er ærgerligt for jeg er sikker på at mange på seks og tres år både er i stand til og har et ønske om at bidrage til vores retssamfund

en forhøjelse af aldersgrænsen for lægdommere til fem og halvfjerds år svarer desuden til den forhøjelse af aldersgrænsen der er foretaget på andre retsområder der foreslås også med lovforslaget en række ændringer i den personkreds der er udelukket

foreslåede ændringer indebærer at nogle af de personer der efter de gældende regler er udelukket fra at være lægdommere fremover vil kunne udtages som lægdommere det gælder blandt andet ansatte i underordnede myndigheder under ministeriers departementer og i statsforvaltningen hvis de pågældende ikke er ansat i en chefstilling lovforslaget indebærer dog også en udvidelse af den personkreds der i dag er udelukket fra at være lægdommere det gælder i forhold til de såkaldt gejstlige spørgsmålet om navnlig imamers adgang til at være lægdommere er jo spørgsmål som der har været en del debat

som reglerne er udformet i dag er gejstlige i folkekirken og de anerkendte trossamfund udelukket fra at være lægdommere mens det samme ikke gælder for de gejstlige i trossamfund der hverken er anerkendt eller godkendt jeg tror godt at de fleste af os kan blive enige om

hverken er rimeligt eller hensigtsmæssigt at gejstlige fra forskellige trossamfund ikke behandles ens det foreslås derfor med lovforslaget at udvide kredsen af personer der er udelukket fra at være lægdommere til at omfatte gejstlige i alle trossamfund uanset om de er anerkendt godkendt eller ikkegodkendt det betyder med andre ord at gejstlige vil være udelukket fra at være lægdommere uanset hvilket trossamfund

domstol en aktuel eller fremtidig tvist skal afgøres konventionen fastsætter regler om hvad der kan aftales om værneting samt om anerkendelse og fuldbyrdelse i sager der er omfattet af en værnetingsaftale det foreslås i lovforslaget at konventionen gennemføres i lov om bruxelles i forordningen det foreslås samtidig at indsætte et nyt kapitel i loven der indeholder de supplerende bestemmelser der er nødvendige for anvendelse af konventionen folketinget giver med en vedtagelse af lovforslaget samtykke i medfør af grundloven til

med de bemærkninger

endnu en gang takke ordførerne for de forskellige indlæg jeg ser frem til den videre behandling her i folketinget og står naturligvis til rådighed for besvarelse af de

syd for grænsen jeg er selv medlem af sydslesvigudvalget og ved hvor meget flensborg avis betyder som som samlingssted for for sproget

skal ikke have besøgt mindretallet mange gange for

blive klar over hvor afgørende vigtigt det er

at man ikke kan modtage støtte som medie hvis man modtager mere end halvtreds procent af sin økonomi fra offentlig

for alle danske medier nord for grænsen er det en en glimrende og udmærket regel men

det er åbenlyst for enhver der har studeret forholdene syd for grænsen at den regel ikke er hensigtsmæssig eller anvendelig for et medie

flensborg avis der er nogle helt særlige forhold der gør sig gældende

syd for grænsen for halvtreds procentsreglen vi bliver jo tit herinde beskyldt for

for en børnehave og lignende men det her forslag er jo et eksempel på at vi på tværs af partier alle partier er i stand til

konkrete og gode løsninger på konkrete men også lidt vanskelige juridiske problemer vi har igennem mange måneder på tværs af alle partierne

vi har indkaldt til lukkede samråd og haft en god dialog med den tidligere kulturminister

arbejdet med den nye kulturminister fru mette bock

demokrati et stærkt samarbejdende folkestyre at vi på tværs af

en løsning som jeg tror er til gavn for alle

senere i kulturudvalget altså at netop flensborg avis var ramt af at man pludselig blev pålagt at betale

påtale selv om det faktisk var sket for flensborg avis i to år i dansk folkeparti har vi hele tiden opfattet mediestøttereglerne som som en ting

støtten fra sydslesvigudvalget som noget andet

i sydslesvig altså på den tyske side af grænsen og

bliver fritaget for den halvtreds procentsregel

jeg tror det er noget som man vil se positivt på både på den danske side af grænsen med der nordschleswiger men også

de to forrige ordførere har allerede på fin vis redegjort for forslagets baggrund og for forslagets indhold så det vil jeg afholde mig fra i stedet vil jeg kort sige følgende selvfølgelig skal vi rette op på lovgivningen hvis vi opdager utilsigtede virkninger i de gældende regler som tilfældet er her vi ønsker fortsat at støtte nyhedsmedierne i grænselandet de er enormt vigtige i forhold til nyhedsformidlingen til danske og tyske mindretal på begge sider af grænsen og de er med til at sikre et mangfoldigt medieudbud og at styrke den demokratiske debat

på den baggrund kan jeg meddele at venstre selvfølgelig støtter det

hvert år yder støtte til det danske mindretal

et ret anseligt beløb vi bruger godt og vel fire hundrede million kroner om året til skoler

fik den nye grænse

side af grænsen

loven var uklar og det betød

fint at kulturudvalget kunne lave en beretning den niende november to tusind og seksten endda en enig beretning

var en indirekte opfordring til

bevilger mediestøtten normalt siger vi jo at det skal vi ikke blande os i fordi der skal være armslængdeprincipper

det forsøg og så gjorde vi en indrømmelse og så var

en slags opfordring til medieudvalget

erkendelse af at vi selv havde gjort en fejl det viste sig

der kan komme storme der er større end det der skete i november to tusind og seksten og derfor kunne det være rigtig

mediestøtte selv om de får mere end halvtreds procent statsstøtte jeg mener det er vigtigt at understrege i den her situation at det ikke kun handler om der nordschleswiger og flensborg avis

handler om de medier som mindretallene måtte finde på at arbejde med

lovændring hurtigt blive lidt forældet vi

i øjeblikket og der er det vigtigt at vi understreger

man skal arbejde med de medier som

arbejdes med at finde muligheder med tv

bruge de sociale medier det er også noget af det som flensborg avis netop i de seneste år har arbejdet en hel del med

avisens måde at arbejde på men også det

på de sociale medier

den særlige målgruppe for der nordschleswiger og for flensborg avis er jo ikke uendelig den er relativt begrænset til mindretallet og omegn altså vennerne og derfor skal man jo huske at

de store udvidelsesmuligheder det er også derfor at det er reelt at sige at her kan man godt lave en undtagelse uden at det går

i mindretallene sådan at de kan have

efter min overbevisning også meget gerne længere

vigtigt medie men mediet må meget meget gerne

medierne kunne risikere at miste mediestøtten og det er

ud over hvad der er andre steder og det er det er godt og rigtigt

nævnt herfra hvor vigtigt arbejdet

tidligere job som

kunnet registrere de helt afgørende og vigtige forbindelser hele vort frivillige foreningsarbejde har i grænselandet og de berøringsflader grænselandet har til vore hovedorganisationer i danmark og i de forbindelser stødte vi også på medierne

en tendens til at holde mere fast i nogle traditioner så derfor er det her sådan set et vigtigt lovforslag vi giver mulighed for at der kan være en støtte så de dele kan leve videre

nordslesvig har måttet tilbagebetale støtte fordi de har haft over halvtreds procent offentlig støtte i deres omsætning

netop de medier der henvender sig til de nationale mindretal er kommet i klemme er

kulturel og kulturbevarende støtte og derfor er det godt at

i folketinget kan træde sammen og rette op på det

har danmark jo også underskrevet europarådets konvention om

beskyttelse af nationale mindretal der skal sikre en bevaring og udvikling af de nationale mindretals kultur og identitet så det skal

ses i sammenhæng med det her lovforslag så helt kort

ordføreres gode argumenter for

var en lillebitte smule skeptisk og urolig over for den midlertidige løsning vi fandt for jeg synes det er

går ind og det var også det enhedslisten påpegede

eller fortolke loven på en anden måde end det egentlig var tiltænkt

det var et bredt ønske vi havde og at det var fordi vi ikke havde taget højde for den

fra lovgivers side og

opfordrer et uafhængigt udvalg til at udmønte det var det ord jeg ledte efter

en lov imod

det var jo godt at det hjalp midlertidigt men det er selvfølgelig allerbedst at der nu er fundet en en varig løsning på problemet

for der er ingen tvivl om at mindretallenes aviser er utrolig vigtige nu og det er

være i fremtiden så det er godt at vi har fået taget det hensyn så vi kan beskytte

kroner for to tusind og femten

procent af avisens drift det er en bestemmelse i loven om mediestøtte der ikke kan ydes offentlig støtte såfremt den offentlige støtte udgør mere end halvtreds procent af driften det har de facto afskåret medier i grænselandet fra at modtage mediestøtte derfor ønsker vi nu at ændre loven

sikres at der fortsat kan ydes støtte til medier i grænselandet for vi vil gerne sikre at vi kan støtte medier i grænselandet som

grænselandet er et virkelig godt eksempel på hvordan to folkeslag lever side om side

sydslesvig og det vil vi gerne forsætte med at have mulighed for flensborg avis er en avis hvori tyske og danske artikler står ved siden af hinanden som et billede på det gode forhold mellem danskere og tyskere som er i grænselandet det er en avis

med mediestøtten fordi den fremmer et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder med henblik på styrkelse af det danske demokrati og den demokratiske debat derfor bliver loven nu ændret vi løser problemet ved at specificere at nyhedsmedier der henvender

grænselandet det vil sige det danske mindretal i sydslesvig og det tyske mindretal i sønderjylland

omfattet af bestemmelsen det synes vi i det konservative folkeparti er en god og pragmatisk løsning på et problem som vi gerne vil være med til at løse derfor bakker vi op om

jeg kender dagbladene i grænselandet og det er rigtig rigtig vigtigt at

medier i grænselandet og det er det af mange forskellige grunde

at nyhedsmedierne i grænselandet som henvender sig til vores mindretal kan få mediestøtte uanset hvilket omfang der er af den offentlige finansiering

måske kommer ud over den her problemstilling det er vanskeligt og det er det ikke mindst i et grænseland

som jo spiller en afgørende rolle ikke kun i forhold til nyhedsformidlingen men også

nordschleswiger ikke er et aktuelt problem fordi der

fremme et alsidigt og mangfoldigt udbud af nyheder af samfundsmæssig og kulturel karakter med henblik på styrkelse af det danske demokrati og så vil jeg sige at mediestøtten jo altså også er med til at løfte den demokratiske debat og det folkelige fællesskab og det gælder ikke mindst for de nationale

er enkelte måske var det kun en enkelt som også pegede på det her med hvordan mediestøtten virker i det hele taget

skal bruge tiden i de næste par år til at få det drøftet så vi kan få lavet en ordentlig reform omkring hele mediestøtten som også indebærer det at

ikke kun udkommer på papir men også udkommer

form af radio levende billeder på nettet og så videre

som har været meget meget vigtig i forhold til lige præcis flensborg avis sådan set også er med til at pege på at vi nok trænger til en modernisering

gerne sige tak for en meget positiv behandling

det er rigtig fint at vi får sagen på plads

til medierne i grænselandet at det

ville være rigtig rigtig dejligt hvis der var flere danskere som interesserede sig for det

danske mindretal syd for grænsen ligesom jeg tror at det er vigtigt at man syd for grænsen faktisk bliver ved med at være opmærksom på at man har et tysk mindretal nord for grænsen det kan medier også være med til at fremme

bare ud over stepperne så vi ikke glemmer vores historiske bevidsthed omkring vores grænseland